det er jo som formanden just sagde det en udvidet spørgetime med de nordatlantiske mandater

en god tradition jeg jeg lægger stor vægt på rigsfællesskabet

det er nogen overraskelse så sent i valgperioden

set pris på det jeg elsker rigsfællesskabet så sent som i

weekenden var jeg på færøerne det er jeg jævnligt og det er fantastisk at komme der og se hvordan det besøg for besøg

færøerne med en rekordlav arbejdsløshed og med den højeste erhvervsfrekvens i hele europa der findes ikke noget land i hele europa hvor så mange mænd og

udrejse er erstattet af indrejse jeg forstår det godt det er et dejligt land

jeg besøg af min kollega fra grønland landsstyreformand kim kielsen hvor vi underskrev en

fælles grønlandsk danske selskab som skal anlægge og drive nye moderne internationale lufthavne i nuuk og ilulissat

vigtigt skridt for grønland frem mod et stærkere og mere selvbærende grønland

et enigt folketing har bakket op om dansk deltagelse i det projekt tak for

konkret eksempel på at vi værner om og passer på vores rigsfællesskab der er meget vi skal passe på vi skal også passe på vores fælles fremtid

at vi i danmark har høje grønne ambitioner jeg ved jo godt at det fra tid til anden er sådan at nogle forsøger at tage patent på det her

faktum er jo at den grønne omstilling i danmark er skabt via brede forlig siden systemskiftet i to tusind og et er andelen af grøn strøm i danmark næsten firedoblet i samme periode har danmark haft en borgerlig liberal regering i fjorten af de atten år der er gået mit eget parti har deltaget i samtlige energiaftaler i sommer indgik vi her i folketinget danmarkshistoriens grønneste energiaftale og så sent som i forrige uge besluttede vi at placere thor

og syv og tyve og levere minimum otte hundrede

svarende til ikke mindre end forbruget i

husstande det er på alle måder stort stort er også det klimaudspil vi har fremlagt der skal være mindre luftforurening

renere busser i byerne og vi har den historisk høje ambition helt at udfase salget af benzin og dieselbiler i to tusind og tredive

flere elbiler også i det offentlige og også i staten her er vi ikke gode nok regeringen har nedsat

en kommission med anders eldrup i spidsen som nu skal se på hvordan

kan gennemføre den her ambition i i praksis og også på en måde

vi ikke slår bunden ud af statskassen det er et vigtigt arbejde for vi ønsker alle det her men jeg tror også at vi alle sammen er nødt til at forholde os til at det det alt andet lige betyder at der

et grundigt arbejde med anders eldrup i spidsen det er også min ambition at vi

fremsætter en ny klimalov i næste folketingssamling til den tid har der været folketingsvalg der er seks og halvfems dage til

vores ambition rækker jo ud over de seks og halvfems dage det er et fælles projekt på christiansborg og det er det også ud af christiansborg klimaministeren har lige præsenteret et nyt ungeklimaråd med ti medlemmer valgt blandt fire hundrede ansøgere

unge det tegner godt for fremtiden regeringen har for nylig etableret et klimapartnerskab sammen med landbrug fødevarer og økologisk landsforening og nu har vi i de seneste dage oplevet at

som er store og vigtige danske andelsvirksomheder har sat ambitiøse mål for

fra jord til bord for grisekød for mælk det viser en vej fremad

det er vigtigt for et lille land kan gøre en stor forskel når vi engagerer os politisk

civilsamfundet i erhvervslivet

en idé som vi lancerede på fns generalforsamling for

har understøttet vores position som grønt foregangsland og har medvirket til at fns generalsekretær nu netop har

den danske regering om at lede hele energisporet i arbejdet frem mod næste klimatopmøde som holdes i new

det er en opgave som

i denne folketingsperiode det har været en begivenhedsrig periode i relationen mellem grønland og danmark vi har opnået en lang række resultater som er til gavn for det grønlandske samfund

vi faktisk mere end tidoblet de politiske resultater i den her valgperiode

dansk grønlandsk aftale om lufthavnsinvesteringer i grønland også grønlandske folketingsmedlemmer er for

i finanslovsforhandlinger og delvist i forligsforhandlinger og der er nye forandrende initiativer til erhvervsudvikling uddannelse og forskning rettet mod grønland derudover er

også mere end nogen sinde før

øget fokus på kendskabet til hinanden i rigsfællesskabet

kun fokuserer på at danske unge skal lære om historien i rigsfællesskabet

ved at fortælle om det moderne grønland kunne fjerne fordommene frem for at skabe nogle nye relationen mellem grønland og danmark er ofte sammenlignet med et parforhold også her i folketingssalen og efter mange år med et lunkent forhold mellem grønland og danmark er vi måske ved at finde en øget ligeværdighed og måske ved at finde melodien

hinanden ikke mindst

at finde respekten for hinandens forskellighed og måske sidder vi i virkeligheden en lille smule tættere end vi har gjort før og det er positivt så længe vi har et partnerskab hvor begge parter gerne vil investere energi i hinanden det skal dog heller ikke være nogen hemmelighed at det stadig væk er

tættere samarbejde en række konkrete resultater det er også

kvittere og takke den anden vej

jo rigtigt at så mange spørgetimer er der sikkert ikke i kalenderen så det

vi skal nedbryde fordomme og det kræver også et

indblik i det man kunne kalde det moderne grønland derfor

vægt på kan prioriteres via den her pulje på fem og tyve million

derfor er det jo tit sådan at skoleklasser orienterer sig andre steder hen altså ud mod europa i stedet

for mod færøerne eller grønland og der kan vi give et lille bidrag til at der kommer et nyt

vigtigt for os og det gælder både landsstyreformand kim kielsen

at få understreget at lufthavnsbyggeriet i grønland

projekt og derfor indgår danmark ikke som en fuldt ligeværdig partner

det er balanceret ligeværd

så det vender egentlig den den anden vej rundt

jo ti år siden vi fik selvstyre i grønland det var en dag som vi var mange i grønland som fejrede og troede også skulle være en ny æra det skabte håb om en bedre og en mere ansvarlig fremtid for grønland og nu står vi her knap ti år efter og det giver anledning til at gøre status vi har godt nok fremmet grønlands rolle i folketinget og jeg tror ikke der er nogen her i folketinget som er i tvivl om at folkevalgte repræsentanter fra grønland både i inatsisartut og i folketinget skal høres men ingen af de to og tredive områder er hjemtaget her ti år efter og dette er på trods af at minimum otte af områderne kunne hjemtages i morgen hvis det var at grønland ønskede det erfaringerne viser at grønland

i nuuk og i tórshavn at man initierer områder hjemtaget så det hviler jo på

kalde en grønlandsk appetit på at tage opgaver

ambitionen altså konkret har været lavere end

hænger det vel sammen med hvis vi skal være åbne over for hinanden at grønland også har en stribe udfordringer omkring det med at være økonomisk selvbærende om

side vi sidder jo i opposition i grønland og mener bare at ord også skal følge handling inden længe

valget af en kommende statsminister og et kommende folketing er selvfølgelig også et område som vi følger fra grønlands side statsministeren har udtalt at valget udskrives når der kommer blade på træerne og når man kommer fra

måde at se tingene på de nordatlantiske folketingsmedlemmer

som resten af vores danske kollegaer herinde og som vores færøske kollegaer og der er helt klart sket nogle forbedringer de sidste fire år

steder i grønland hvor der aldrig rigtig kommer

i tilstande man kun ser i andre lande rundtomkring i verden hvor valgene bare skubbes ud i en uendelighed

der er visse steder hvor isen lige skal bryde op og hvor nogle bygder skal være sejlbare

inden vi kommer dertil

er at grønland færøerne og danmark alle sammen vinder på det her

ja fire år er ved at være omme

spændende at være her i folketinget og arbejde

der er også blevet skabt en masse gode resultater for det grønlandske folk

den danske gevinst ved kontrakter med usas militær har kun været stigende gennem de sidste år og en række danske firmaer tjener milliarder af kroner på den goodwill som blandt andet samarbejdet omkring grønland og thule air base medfører for danmark samtidig ser vi desværre at usa fjerner de få militære kontrakter

men når usa har råd til at investere milliarder i dansk produktion af militært udstyr til deres krigsmaskine har de vel også råd til at betale for i hvert fald dele af

baser den samme krigsmaskine har efterladt i grønland samtidig kan vi læse i medierne at usa har bidraget med hundrede million dollar til oprydningen efter nedlagte stationer

der billede af at det er en snæver dansk interesse er amerikansk tilstedeværelse i grønland og at grønland ikke selv nyder nogen glæde ved det overhovedet bare

at tage fat i grundpræmissen altså amerikansk

tilstedeværelse i grønland

i europa er jo noget af det der har været med til at sikre at vi har haft

i fred og harmoni igennem generationer det skal vi holde fast ved og det skal vi også gøre i en situation hvor tingene spidser til med et stadig mere aggressivt

rigtigt at vi skal søge at holde amerikanerne

fulgt op på hele spørgsmålet omkring thulebasen og

falder ud på en måde hvor det understøtter det grønlandske samfund da jeg selv var på thulebasen for nogle måneder siden havde jeg lejlighed til at tale med dem om hvordan man kan skabe et større engagement i det grønlandske civilsamfund blandt andet ved

praktikpladser i forhold til grønlandske unge hvor der gøres en stor indsats altså ikke bare

på thulebasen på at der kommer unge grønlændere og rækker hånden op men hvor man også sejler

op og ned langs kysten for at udbrede kendskabet til de erhvervsmuligheder der er omkring

og det skal vi holde amerikanerne fast på jeg jeg noterer mig også med tilfredshed det letter of intent der kom fra det amerikanske forsvarsministerium for måneder tilbage som jo viser en ambition om at engagere sig

investeringer i grønland som også kommer civilsamfundet til gode for så vidt angår det

den vestlige verden en sikkerhed som også gavner resten af verden som vi

spørgsmålstegn ved men vi sætter spørgsmålstegn ved hvad amerikanerne gør i grønland

for grønland usa har alt for længe ikke

en situation som danmark alt for længe ikke har gjort noget seriøst ved derfor klagede min partiformand fra nunatta qitornai vittus qujaukitsoq i sin tid til fn

dette forhold fns menneskerettighedskommission erklærede at ansvaret for al denne forurening alene var danmarks det medførte at danmark pludselig kunne finde en hundrede og firs million kroner til denne oprydning fortidens

jeg kan ikke helt genkende historiebeskrivelsen af at det skulle være på grund af den henvendelse som i øvrigt ellers blev trukket tilbage af den grønlandske regering fordi den daværende minister måske var lidt ude i eget ærinde

ikke kan genkende vi har haft

en god dialog med naalakkersuisut

i en årrække og det har afspejlet sig i det forsvarsforlig vi har indgået

det der er et dansk grønlandsk ambitionsniveau

ikke trækkes tilbage og derfor skal fn også handle derefter det er vigtigt at sikre at respekten og samarbejdet mellem grønland danmark og usa fortsætter på en måde så vi alle er tilfredse

vi alle får noget ud af det i grønland er der forståeligt nok en forventning om at vi bør blive

kompenseret for at stille vores land til rådighed for amerikanernes militære aktiviteter indtil nu er vi blevet forskånet for krigshandlinger i forbindelse med usas tilstedeværelse

tvangsflytninger atomuheld eller forurening af vores dyrebare natur det bør være på sin plads at der skal arbejdes for en ny aftale mellem grønland danmark og usa som

udmærkede gode fortrolige og tillidsfulde samarbejde jeg har med

øvrigt har haft med den til enhver tid siddende grønlandske landsstyreformand og og de her spørgsmål er jo anliggender regering til regering fuld respekt for at det bliver taget op her

gør vi det med grønlands regering og vi har et godt samarbejde og jeg noterer mig med tilfredshed

at miljø og fødevareministeren sammen med formanden for

landsstyret jo sidste år indgik en fælles aftale om oprydning så så jeg har ikke det billede

at det her er konfliktfyldt jeg har et billede af at vi har et godt samarbejde som vi skal holde fast i

godt samarbejde om ikke altid kun at kigge bagud men også at kigge fremad også i forhold

flere gange diskuteret spørgsmålet om at færøerne har brug for

til at forhandle og indgå aftaler med andre

og mulighed for at deltage selvstændigt i forskellige mellemstatslige organer som blandt andet beskæftiger sig med handel

fiskeri og behovet vokser for hver dag der går

mens færøerne må finde egne veje i internationale handels og fiskeripolitiske sager i weekenden

til landsmøde på færøerne hos søsterpartiet sambandspartiet

jeg nu skal være for polemisk og blande mig

jeg tror det på rigsmødet på christiansø i sommeren

på et tidspunkt vil lave historieskrivning

og og derfor er der et arbejde i gang

mit kontor og landsstyreformandens kontor

både anerkender og forstår fuldt ud den færøske ambition det gør jeg men jeg anerkender og forstår også fuldt ud

den danske grundlov og de rammer den sætter og et rige er

derfor handler det jo om at gå ind i det her med en høj grad af

pragmatisme og måske også en gang imellem lægge lidt af symbolikken væk og så gå efter de konkrete resultater det

min tilgang til det den første lejlighed der bliver til

hvor langt vi er nået er på det næste rigsmøde som finder sted

jeg var ellers interesseret i at høre om det havde gjort indtryk på dig at selv bárður nielsen havde givet så klart udtryk for det ønske

er angående hjemmestyrelovens § syvende den handler om at sikre lagtinget indflydelse på udformning af love og bestemmelser som

myndigheder og færøske myndigheder § syv forskelligt i danmark mener man at det er nok at sende forslag til betænkning hos færøske myndigheder

og et problem i forhold til styrelsesordningen når forslag sættes i kraft

meget stor fokusering på hvordan danmark efterlever

tage eksempler frem hvor jeg synes at det færøske lagting i forhold til hjemtagelsesspørgsmål for eksempel har kørt sagerne meget meget langt inden man har rakt ud til danmark og i virkeligheden på den måde skabt helt unødvendige barrierer så alt hvad vi kan gøre for at få et samarbejde der hviler på gensidig respekt og ingen fordomme

blande mig i færøske forhold men jeg vil da bare have den appel

række ud og fremme diabetesarbejdet med nye diabetescentre i danmark

gik mit spørgsmål på § syv i hjemmestyreloven

en lov som jeg går ud fra at både regeringen og lagtinget og landsstyret efterkommer og det handler ikke så meget om private virksomheders investeringer i hospitalssektoren

ikke kommentere videre på men jeg kan høre at statsministeren er meget engageret og interesseret vil det så betyde at hvis nu statsministeren kommer til at fortsætte efter et kommende folketingsvalg at vi så vil se

måske vil se at på den ene side vil folketingsrepræsentationen og blokstøtten komme i spil og på den anden side vil vi se at færøerne vil udvikle sig til at være en selvstændig nation i et gensidigt samarbejde så vil jeg lige gøre lidt reklame for

at afvikle spørgetimen så det kan jeg desværre ikke det spørgsmål

et man næsten ikke kan svare nej til altså om jeg havde forestillet mig at hvis jeg blev genvalgt at jeg skulle være dynamisk og den slags ting

fører frem til det som herre magni arge

prøver at få mig til men som han ikke kan få færingerne til

færøerne ligesom løsriver sig fra rigsfællesskabet

kan jeg ikke række dynamikken til det

i den dansk færøske relation til på en ligeværdig måde at arbejde for at begge vores lande

bliver rigere og udvikler sig

jeg tillader mig lige at antyde nogle af de der ting fordi jeg en gang imellem for nu

sige det helt ærligt har sådan en oplevelse af at nogle bliver så emotionelle omkring den her

nu sagde statsministeren

han lige har været på færøerne det har jeg faktisk også

det færøske parlament hvor der stod

lagtingets vilje over for den danske regering i denne sag forslaget blev fremsat af selveste lagtingets

§ to og tredive stykke fem faktisk åbner døren for at det kan lade sig gøre for der står der kan ved lov gives særlige regler om færøske og grønlandske folketingsmandaters ikrafttræden og ophør i min tid her i huset har

fra færøsk side har ønsket en lovændring på et område hvor folketinget har lovgivningskompetencen i den forstand har samarbejdet været helt eksemplarisk men hvordan tror statsministeren at regeringen vil forholde sig hvis der kommer et ønske fra et færøsk flertal

der kommer en klokkeklar juridisk vurdering ovre fra justitsministeriet der siger at det skal vi for nu at svare helt ærligt på det

godt hørt om det forslag som jo også er stillet af en republikaner

og hvis det forpligter mig og folketinget her til at tage ad notam at der ikke skal

men altså jeg kan her give udtryk

vi går på en bro over mod noget som vi ikke helt ved hvad

går jeg ud fra at statsministeren er rimelig sikker på sit genvalg til den her forsamling men måske ikke helt sikker på sit genvalg som som statsminister måske sidder der om få uger en anden regeringsleder der og en anden repræsentant for færøerne står her

måske er det ikke en bro vi går på måske er vi politisk hver især i gang med at gå planken ud måske er vi på en eller anden bizar måde politisk set

har har samarbejdet mellem mig og regeringen og mellem danmark og færøerne i det hele taget været godt de sidste år der har været en god tone de sidste år og jeg tror ikke mindst at det skyldes statsministerens engagement

i de lysegrå nuancer for

velmente ord

på samarbejdet og håber at herre sjúrður

en personlig betragtning også vil være at finde i folketinget fremadrettet så

jeg har selvfølgelig også de bedste ønsker til mit eget søsterparti

det gode råd jeg vil give mig selv fremadrettet

jeg synes det er vigtigt at vi viser rigsfællesskabet

det kræver engagement

kan det jo meget nemt blive udvisket i forhold til alt muligt der per automatik trækker altså europæiske rådsmøder fns generalforsamling nordisk råd kommunernes landsforening danske regioner det prøver vi så at rette op på så frigiver det lidt tid

er en fantastisk udvikling på færøerne for tiden

mig selv

plejer at være meget meget tæt meget meget meget få stemmer plejer at adskille vindere og tabere og det slet ikke sikkert at jeg står her om nogle uger

man beslutter at afskaffe de færøske mandater eller fordi

hvis vi forudsætter at

står her om nogle uger

det er mit eget indtryk at de nordatlantiske medlemmer det

som den har foldet sig ud egentlig har følt sig på tværs

godt behandlet af den regering der sidder for tiden og har haft en god relation sådan oplever

og i hele den udstrækning det har været beroende på den måde herre

jeg har det sådan at uanset hvem det færøske

mandaterne måtte falde anderledes ud og der skal dannes

samarbejdet i rigsfællesskabet kræver et rigtig stort engagement det er vigtigt

er et arbejde som heldigvis ligger mange af os på sinde

uagtet politisk tilhørsforhold så noterede

nævnte en række internationale

få tid til rigsfællesskabet der er jo også nogle nationale opgaver

ikke en ret til seniorførtidspension eller en lignende ordning men en

tidligere folkepension

det vil vi insistere på at gøre alt hvad vi kan for at få gennemført fordi vi kan se at der er ganske mange helt almindelige gode danske lønmodtagere der har arbejdet rigtig mange år på det danske arbejdsmarked

vi som samfund har bedt dem om en del af dem er nu nedslidte af at gå på arbejde jeg synes som socialdemokrat at det er vigtigt når man så at sige har aftjent sin værnepligt på arbejdsmarkedet at man en dag kan lukke døren bag sig med rank ryg og fratræde arbejdsmarkedet

til at kunne forlade arbejdsmarkedet med værdighed og ordentlighed det synes jeg

skal man ikke arbejde jeg har det også sådan at hvis man skal

og vi ser heldigvis også i år at rigtig mange arbejder ud over pensionsalderen

hvordan behandler man så folk forskelligt for at behandle dem

hen endnu ikke kan finde hoved og hale i som går ud på at man inden for rammen af tre milliard kroner vil give nogle danskere mulighed for at holde op tre år før

ville der vel være i omegnen af to tusind otte hundrede og halvtreds danskere tror jeg som ville kunne gøre brug

af den her ordning det er det niveau vil jeg tro hvordan er det så man afgrænser de to tusind otte hundrede og halvtreds danskere er det via den fagforening de står i

kan ikke bedømme ideen

sammen med dansk folkeparti må så helt ærligt sige at på fru mette frederiksens initiativ forringede vi jo ordningen

og vi bidrog til det altså vi strammede reglerne omkring førtidspension op

jo en af grundene til at den ordning formentlig ikke blev så brugt som vi troede dengang vi lavede den i to tusind og elleve

for mig er det jo en lige alvorlig situation om man er slidt ned

sig for at ødelægge efterlønnen det var det man ville det var det man gjorde

meldte det ud holdt en flot nytårstale

for helt almindelige gode solide danske lønmodtagere konsekvensen kan vi jo se nu nemlig at folk der har slidt og slæbt i det her samfund og her samfund

nu ikke kan få lov til at trække sig tilbage før tid selv om de har været mange år på arbejdsmarkedet

om deres arbejdstempo er højere selv om de er kommet tidligere ud på arbejdsmarkedet selv om de mærker konsekvenserne

sat mig for og det tænder mig hver morgen når jeg går på arbejde at sørge for at det her land hænger sammen nu og i fremtiden

set grunden til at vi i sin tid lavede en velfærdsaftale som er hele fundamentet under dansk økonomi den hviler

set på at vi har en bred politisk aftale om

lovforslaget her i folketingssalen vi stemte med glæde for vi havde tabt valget i mellemtiden men det var fru mette frederiksens lovforslag det var den regering fru mette frederiksen selv sad i som implementerede det

hvilede så på at hvis man som individ ikke kunne holde sig på arbejdsmarkedet indtil man nåede

mulighed for at stå af på en værdig måde i øvrigt på en ydelse som er

højere end folkepensionens grundbeløb på fru mette frederiksens initiativ

så en førtidspensionsreform som gjorde det

mette frederiksen om alle mulige mennesker der skal kunne holde op før tid men hvad går forslaget ud på det er to tusind otte

for de lønmodtagere der har været længst tid på arbejdsmarkedet for den findes ikke

som rigtig mange gode solide danske lønmodtagere gerne vil have

hvor de ikke kan forsørge sig selv ved almindeligt arbejde det er stolte gode danske lønmodtagere

at efterlønnen de facto for manges vedkommende er afskaffet

den værdige tilbagetrækning ikke længere findes

ved valget i to tusind og elleve var der ikke flertal for at ændre det desværre

står ved den der velfærdsaftale fra to tusind og seks eller om

man nu skal til valg på et eller andet løst mandat og

en mulighed for at få nogle direkte dialoger når vi kommer til en valgkamp er vi jo ikke endnu

og hvem der skal behandles uværdigt

uværdigt må man forstå at komme på en ordning som indebærer en eller anden form for visitation det er en uværdig

hvis det er en ordning som man selv kan melde sig ind i

åbenbart være sådan at dem der ikke får muligheden og alligevel har behovet skal behandles uværdigt

at komme væk fra de der parader og brochurer og så sige åbent til danskerne

næsten lidt ærgerligt at afbryde den diskussion

i fællesskab har truffet nogle beslutninger de seneste

af augustenborg slot i anledning af at landbrugsstyrelsen

er godkendt det er blevet billigere end forventet er udgangspunktet huslejen er en fjerdedel lavere i provinsen det gør jo heller ikke noget at skatteborgerne kan spare lidt penge på huslejen

været let at rekruttere så dér hvor folk ikke er flyttet med arbejdspladsen har det været forholdsvis nemt

de kvalificerede man havde brug for

været en succes for os i dansk

gør og så er den dagsorden væk vi skal fortsætte vi skal videre og det som jeg synes er det næste springende punkt er i virkeligheden vores uddannelsessektor

over hele landet og der ved vi at demografien frem til to tusind og tredive altså hvor mange unge

ikke tager politiske initiativer for at sikre en tilstrækkelig spredning af uddannelsestilbuddene

der vil lukke ganske mange ungdomsuddannelser i landdistrikter med det resultat at unge mennesker får meget længere til en uddannelsesinstitution og er der noget der kan få folk til at falde fra og ikke

fremmest vil jeg sige at jeg jo deler beskrivelsen af

det var ikke sådan at der sad et fuldstændig enigt folketing og klappede ved tanken om at vi nu gik i gang med at se på om man mere strategisk kan flytte udvalgte statslige arbejdspladser

vi kom jo til efter en regering som flyttede arbejdspladser den anden vej

planlagde med at nedlægge skattecentre som vi

altså undgået at lukke dem man havde planlagt at

vi har lagt flere til så man har nok lige skullet vænne sig til tanken før man nu øjensynlig synes det er vigtigt at der er liv ude i landet så det blev født

været en kæmpe succes jeg deler den iagttagelse

viborg hvor man på baggrund af kompetencer i vestre landsret og et stærkt juridisk miljø bygger noget op som bliver unikt og som også begynder at sætte sig på den måde som aarhus universitet udbyder jurauddannelse

der mangler at blive løbet hjem men det kan ikke stå alene jeg deler

tilbud til de unge det er også derfor at vi har investeret i nye uddannelsesstationer decentralt

har investeret noget af det forhadte omprioriteringsbidrag i at gøre noget mere altså ved at lave satellitter derude

er klar forskel på om man har et gymnasium med

eller et stort københavnergymnasium hvor alle elever er inden for en kort afstand og og jeg er helt åben over for at det er en diskussion vi skal holde liv

ungdomsuddannelsesinstitutioner

så der skal foretages nogle aktive valg

bliver jo typisk samlet i den i den store by når det handler om erhvervsuddannelserne

være sygeplejerskerne så har vi jo brug for at der er nogle uddannelsestilbud der er spredt rundt i landet og derfor vil

statsministeren om han kunne forestille sig at ville være med på en målsætning der handler om at

ti procent af uddannelsespladserne på

skulle ud af de fire største byer bare ti procent

sagde at halvdelen af pladserne på erhvervsuddannelserne og professionshøjskolerne skulle ud af de fire største byer

konkret målsætning som ville betyde noget

med lidt for ringe forberedelse

på baggrund af nogle procenter der lige flyder gennem lokalet

køber jeg det tror jeg ville kræve en en nøjere drøftelse

at sørge for at vi fastholder decentrale uddannelsestilbud

jeg tror så også når man går ned i det

være en række eksempler hvor det her ikke er

steder end de oprindelige tre fakulteter

meningsfuldt kan gøre det altså i forhold til aalborg og køge og der er også

hvor man måske kan forankre et ansvar

et stort universitet men sørger for at lægge

man se hvordan aarhus universitet har har forlagt virksomhed

de tal jeg nævner er jo ikke bare hentet ud af det blå

bare ti procent af pladserne på universiteterne blev flyttet uden for de fire største byer jeg tror de fleste ville tænke arh der ligger da mere end ti procent uden for de fire største byer

det der først og fremmest er vigtigt at sige er jo

vil der være en centraliseringsbølge

alene på grund af den ændring der er af hvor mange unge der søger til de forskellige uddannelser så hvis vi ønsker at få en decentral uddannelsesstruktur fordi vi ved at det her med transporttid betyder meget for om man

ind på en ungdomsuddannelse eller man ikke gør

diskussion når vi taler regionernes fremtid og så videre hvem sidder og og styrer de her ting vi skal være sikre på at det faktisk er noget vi tager et ansvar for og der skal

er det næste sådan store område vi får taget fat på i det her med at skabe et

gentage at jeg tror at

er der flere ting man skal gøre det det tror jeg jeg tror der ligger en

vedvarende debat i hvordan vi får finpudset vores

de steder hvor vi har taxameterstyrede uddannelsesinstitutioner så vi

omstændighederne ved at drive et gymnasium eller hvad det nu kunne være er forskellige afhængigt af hvor i landet man er og

jeg tror der ligger noget i at få engageret vores videregående uddannelsesinstitutioner i at tænke

også en diskussion der foregår deroppe altså der

i sådan et lille samfund kunne man så forestille sig at man kunne løse det i kombination med for eksempel danske uddannelsesinstitutioner så man havde delt undervisning altså det her rummer mange perspektiver

markere en interesse i at følge det her

til til dørs vi har gjort utrolig meget for at liberalisere planloven og give noget mere albuerum til kommunerne

i politiken som var skrevet af en nu tidligere leder af en daginstitution i københavn hun slutter kronikken af med at sige når jeg hver eneste dag ser børn der ikke får den kontakt der er så livsvigtig

og i går aftes kunne man så se en dokumentar

tidligere daginstitution indgår i

vuggestue i greve er tre voksne til en og tredive vuggestuebørn

og

til at trøste

to voksne til seksten vuggestuebørn der er også en situation fra en børnehave hvor

og fyrre børnehavebørn

så er der selvfølgelig det sker jo på legepladser i børnehaver en der falder

hvor der også følger penge med og hvor vi har valgt i stedet for at smøre

at fokusere på de institutioner som i særlig grad har udfordringer fordi børnene kommer fra familier

ja jeg har afleveret børn men det er nogle år siden det må jeg

jeg vil opleve et billede som er lidt mere nuanceret

er mere end ni ud af ti af børnene der er glade for vores

at der cirka er tre børn per voksen i vuggestuealderen og omkring

i børnehavealderen altså fra tre år og frem til skolestart

i første række

rigtig mange forældre der er meget glade for deres børns daginstitutioner mig selv inklusive det ændrer ikke på at normeringerne er rigtig dårlige og det ændrer heller ikke på at den statistik som statsministeren står her og praler med jo er en statistik hvor

virkeligheden jeg ville rigtig gerne bruge mere tid på det

den melding der er kommet fra ligestillingsministeren her til morgen

har vi jo tusindvis af voldtægter der aldrig nogen sinde bliver anmeldt og i sidste uge kom der en rapport

er klar over hvad det betyder for overgrebsmandens liv at

heldigvis kunne vi jo høre ligestillingsministeren sige her til morgen at hun er helt

replicere i forhold til den ordveksling vi

bekymrer mig meget at der er store mørketal når vi taler voldtægter det er uomgængeligt

skal vi gøre noget og jeg tror

skal gøre flere ting for jeg tror ikke kun

henvender sig til myndighederne

er mange mange ting i det men i forhold

at sex forudsætter frivillighed sex forudsætter frivillighed

med folk der har givet samtykke

se på om den eksisterende formulering

straffeloven er hensigtsmæssig og tilstrækkeligt afspejler det her holdningsmæssige synspunkt derfor vil det rigtige være

i november stemte regeringen jo imod det og nedsatte et ekspertudvalg og nu vil man så have straffelovrådet til at se på hvordan man kan gøre det statsministeren bliver nok nødt til at være lidt mere specifik på hvad det

som man sagde i går eller er venstre og regeringen med nu

af ofre for overgreb hvis overgrebsperson aldrig nogen

overgrebsmænd går fri

overgrebsmænd går fri

det der er spørgsmålet er jo skal have en voldtægtslovgivning

og det er også baggrunden for at jeg her giver udtryk for den holdning at sex forudsætter frivillighed læs samtykke så siger fru pernille skipper også meget rigtigt i en eftersætning

det viser jo lige præcis kompleksiteten i det her

gå fra en holdning som jeg deler og det er rimeligvis sådan at det

justitsministeren har sagt for nogle dage siden og ligestillingsministeren har sagt

og vores holdning er at sex forudsætter frivillighed læs

det er en anden tilgang og det skal så sætte sig i en ny paragraf i straffeloven som man skal vare sig

fru pernille skipper ved udmærket også godt med fru pernille skippers egen baggrund

i salen i dag og nu kigger jeg op på pressen

er en kæmpe fornøjelse og jeg kommer

har vi snakket pension og uddannelse og ligestilling og normeringer normeringer og det er så dejligt at vi

ikke bare er meget snævert men for at det ikke skal være fuldstændig overraskelsernes dag

venstres eu landsmøde

hvert fald på det verbale plan virkelig kunne mærke at venstre havde ambitioner på det her område og

morten løkkegaard som jo er spidskandidat for

kommende eu parlamentsvalg og nu citerer jeg direkte vi vil ophøje klima og miljø til at være et princip for at lave politik man skal indarbejde og vægte klima og miljø på lige fod med økonomi

alternativet nærmest røg op af sofaerne og klappede og tænkte ser vi en

at jeg nærmest agerer i et politisk parallelunivers

der er det andet der handler om politiske handlinger og nogle gange

er det fint med alle de her gode udmeldinger

man sige at regeringens stramninger i kombination med vores europæiske indsats er en af grundene til at vi nu kan investere to

mere i nærområderne og dermed tage trykket fra europa og give folk

skete på venstres landsmøde

ambition en tanke om

lave en egentlig klima og miljøpagt i europa det står jeg selvfølgelig bag regeringen arbejder også målrettet for hele tiden

sat den ambition at vi skal udfase benzin og dieselbiler i

danmark skal være klimaneutralt og uafhængigt af fossile brændstoffer i

og halvtreds det er meget meget stærkere hvis hele europa kan købe ind på den

og tredive vi indgår

i en international alliance den er lidt løs i kanterne

blandt andet macron har været med til at initiere det

langt stærkere hvis det kan løftes ind i en europæisk

en situation hvor en betragtelig del af elektriciteten i tyskland den dag i dag kommer fra kul og brunkul altså lige nede på den

af grænsen producerer de el ved brunkul så derfor vil det være naturligt for den her regering

i tvivl om statsministerens grønne

holland og belgien er gået ud med et

stort forslag om at lave en fælles europæisk flyafgift

nu nævner jeg dem i rækkefølge frankrig italien storbritannien østrig sverige og luxembourg har bakket op hvem bakkede ikke op

hverken klimaministeren eller transportministeren syntes at det her var et godt forslag og det står jeg fuldstændig uforstående over for når statsministeren netop lige har stået

en fælles europæisk brændstofsafgift på fly det gør jeg ikke jeg insisterer bare på at vi lige har hovedet med hele vejen at

hvad hjælper det at lave en en brændstofsafgift hvis den bliver omgået ved at man handler brændstoffet uden om eu

nødt til at bruge noget energi på at finde ud af

mere grøn sagt med et smil på læben ellers kommer det jo til at gå helt galt med alle de der ferierejser som alternativets folketingsmedlemmer skal ud på så frem for at de skal spare på det

flytrafikken mere grøn jeg glæder mig over

både sas og

klimaneutralitet i

folketingsmedlemmers flyrejser ja vi har fløjet ja vi flyver mindre det synes jeg at vi alle sammen skulle jeg tror at hver eneste af os herinde overvejer hvornår vi skal flyve og hvornår vi

men det kræver det kræver jo også strukturelle forandringer og det er derfor

godt at der er nogle europæiske lande der går i front og så er der åbenbart nogle lande som hænger i

det kan statsministeren ikke komme udenom regeringen har sagt

til at lave en europæisk flyskat på det her område

synes jeg er rigtig rigtig ærgerligt vores medlemmer har også fulgt

venstres landsmøde og var rigtig glade for at

at vi faktisk og jeg ved godt at det generer dem der tror at de ligesom har taget patent på den der farve har en ret

vi har næsten firedoblet den grønne strøm siden jeg blev minister første gang vi tager globale

vi bliver valgt af fn fordi vi kan det vi kan hvis man skal løse de her problemer så skal man ud i europa i

grøn

og halvtreds er hele vores energi grøn lige syd for grænsen bruger de brunkul og kul

gentager igen jeg udelukker ikke at en fælleseuropæisk brændstofafgift kan være en del af en løsning men det skal være en sammentænkt løsning hvor man også tænker resten af verden ind og får lukket nogle smuthuller der kører et arbejde i fn mig bekendt med en deadline

det er jo der at det kæmpe potentiale ville ligge det handler også strukturelle forandringer som herre uffe elbæk

antyder altså hvordan kan man få et europæisk jernbanesystem op at stå når vi nu skal kigge ind

i flerårige budgetter sådan at der reelt kommer nogle alternativer til flytrafikken

jeg bed mærke i i starten at statsministeren er glad for energiaftalen og for de andre resultater der er opnået men da det kom til en meget afgørende del af ambitionen om at blive et land som

til arla som jo har sat en ambition om

regeringen da vi foreslog

at man skulle sætte sig mål for hvordan man nedbringer

udtage landbrugsjord i stort omfang sårbare lavbundsjorde

den eneste måde at gøre det på er jo dybest set at skyde dyrene

et afgørende område er regeringen uden svar man halser efter et erhvervsliv som

vejen man stiller glad og gerne op når der er

til forskning vi har i den

må kigge et andet sted hen hvis han synes at ambitionsniveauet skulle være højere

ressourcer

jordomlægning vi har taget det her fælles initiativ fra danmarks naturfredningsforening og landbrug fødevarer pænt og offensivt

set tilkendegivet at de tanker der ligger nede bag det

de jorde med den store bonitet mod så til gengæld

som har dårlig bonitet og hvor miljøpåvirkningen er større

en rigtig en rigtig vej at gå så skal ressourcerne jo findes altså jeg minder bare om at da vi

jeg udelukker ikke at vi fremadrettet også bliver nødt til at se

råderummet hvis vi skal finde de ressourcer der for eksempel kan understøtte den her strukturomlægning

åben over for de der mere vidtløftige forslag

at halvere den danske grisebestand er det ikke enhedslisten der har sådan en tanke eller udtage en tredjedel af

abonnerer vi ikke på og når vi ikke gør det

i hele fødekæden fra det primære landbrug og hele vejen

vi har et af de landbrug i hele verden der har det

eksport af agromaskiner

derfor er vi nødt til at insistere på at finde den balance mellem at have en grøn

som siger at det kun kan løses ved at skyde dyrene

landbruget ved regeringen ikke hvad vi skal gøre og så siger jeg bare

talt om rundtomkring og gøre noget reelt ved det og mit spørgsmål var ikke om statsministeren i dag lige havde nogle løsninger gået og puttet med mit spørgsmål var om regeringen havde en ambition en ambition som bare tilnærmelsesvis kunne matche det som nu er præsenteret

to af landets allerstørste aktører i fødevareproduktionen som har sat sig offensive mål selv om alt

humør man er i her jeg står og omfavner den her ambition

er det formentlig også fordi de tror at den kan indfries på en måde hvor man stadig væk bevarer sin konkurrenceevne så man leverer sit bidrag til danmark i form af arbejdspladser og velstand det tror jeg også på og det er

skal gøre det på den kloge måde

med at sige at nu halverer vi lige den danske griseproduktion

bidraget fra eksporten

sådan en tredjedel af al dansk landbrugsjord

den kloge måde er da at samarbejde med branchen og ja det er jo rigtigt at hvis man vil metangassen

den farbare vej jo blandt andet forskning og det der sker derude lige nu

man for eksempel kan lave fodersammensætninger der gør at de her kreaturer udleder mindre metan end de gjorde før det er da

udtaget ganske meget sårbart landbrugsjord for den engangsbevilling hvis man havde havde villet prioritere det men der var travlt med noget andet når man skulle mødes med herre kristian thulesen dahl

meget bekymret for at ungdomsuddannelsesinstitutioner i det ganske land

det der slog mig var at efter nu at have lavet fire finanslove hvor man har skåret på samtlige uddannelser i danmark hvert eneste år og planlagt det så langt øjet rækker

ikke nogen af de herrer ind at det måske kunne være derfor at der var en risiko

som nu står og håner os for at tage hånd om afviste asylansøgere og vil bruge pengene på noget andet og fru mette frederiksen sidder nærmest

mig bekendt har fru mette frederiksen da været med til sammen

at tage det initiativ så de penge er jo ligesom brugt på at tage vare om at vi har nogle

afviste asylansøgere som vi ikke bare kan have til at drøne rundt i det her samfund

morten østergaard stå og slå sig stort op på at de penge kan bruges

lad mig tage omprioriteringsbidraget jeg minder bare om at den regering herre morten østergaard selv var medlem af efterlod et danmark der var på kanten af eus budgetregler

vi af skønne børn massevis af dygtige pædagoger men

daginstitution som siger op fordi

forsvarligt sådan som hverdagen har udviklet sig

tusind pædagoger

otte hundrede personer

siger at hun overordnet mener at det står godt til i de danske daginstitutioner

min tilgang til hvilket som helst spørgsmål man kunne kunne stille selv om jeg forsøger at holde humøret højt

på det der sorte billede når man spørger forældrene når man spørger børnene når man ser på tallene altså gennemsnitstallene for hvor

på det der sorte billede men der er da sorte pletter og derfor er det da aldrig godt nok

det blev aldrig til noget med de her minimumsnormeringer det var jo før man kom i regering altså op mod to tusind og elleve

rettigheder normeringer og minimumskrav og alt muligt halløj

maj måned tror jeg

man trykkede på valgknappen og så trak man et eller andet forslag frem

så aldrig blev til noget

i mit hjerte hver gang jeg ser børn som ikke får den start i livet de burde have

børn i danmark som nu oplever at de kan trille ud af deres seng om morgenen og så kan de

går på arbejde og tager uddannelse frem for at være på

gør at de her over tredstusind flere forældre kan gå trygt på arbejde er jo

danmarks statistiks tal som statsministeren henviste til lige før

otte hundrede pædagoger derude for i virkeligheden at leve op til det der svarer til minimumsnormeringer

voksen til tre børn i vuggestuerne og én voksen til seks i børnehaverne

det er sådan at der der

i i det man kunne kalde børnehavealderen

rigtigt at det så er de mennesker vi giver løn af

at løse den opgave derfor er der da mange

der skal sættes ind altså når man har det man med et frygteligt ord kalder ansigt til ansigt tid på hvad tres

som bruges sammen med børnene så så er det da også et sted man skal tage fat når vi kan se at der i nogle kommuner

folketingsvalg og alle skal hive checks frem og sådan

om andet end penge jeg ved ikke

kreativt med tal fred være med det pointen er

mangler fire tusind otte hundrede pædagoger voksne derude jeg synes det er snyd når statsministeren siger at vi godt

er en prioritet for regeringen

på kvindernes internationale kampdag i vega ligestillingsministeren

for fire år siden

at jeg tænker at den rigtige måde at lave en ny dansk straffelov på er ved lige at lave copy paste

og så lige lave noget google translate og så

af island for den sags skyld altså hallo fru pia olsen dyhr har selv

jeg er da ked af hvis man ikke kan bygge en konflikt op med mig fordi

her i dag at sex skal hvile på frivillighed ja læs det som

samtykke sådan må det være og vi skal lave en straffelov som bedre i sine ord og sine bemærkninger afspejler det det skal vi gøre

vi enige om konflikten er afblæst

det er da dejligt så har vi da gensidigt samtykke her

om at vi skal gøre det altså kigge på straffeloven så tror jeg bare at den ansvarlige måde

rasmus nordqvist pelle dragsted sofie carsten nielsen og trine torp beslutningsforslag nummer

medlemmer af folketinget kirsten normann andersen og jacob mark har meddelt mig at de ønsker at tage følgende forslag tilbage forslag til folketingsbeslutning om hjemmel til kommuner til etablering

dette beslutningsforslag da det ikke er tilfældet er beslutningsforslaget bortfaldet vi skal til at stemme men det varer lige et par minutter inden vi kan stemme fordi vi har en tidsfrist fra der er trykket på aet til vi kan stemme

forleden dag var jeg enig med udenrigsministeren

en god fornemmelse men så læste jeg hans svar til mig da vi førstebehandlede det

på det tidspunkt lad mig starte med at slå fast at regeringen er enig i den politiske målsætning bag enhedslistens forslag nemlig at israel indstiller sine bosættelsespolitik så giver han den en ordentlig skalle til sidst i det afsnit nemlig at det er regeringens utvetydige holdning og politik at bosættelserne er ulovlige efter folkeretten holdningen deles af et bredt flertal her i folketinget vi anerkender ikke bosættelserne som en del af israels territorium det er dansk og eu politik at israel må indstille sin

hindre strømmen af varer fra israel det kan man have en mening om

var til debat det var strømmen af varer fra

sendte ikke handelsministeren og bagefter sagde han

vil gøre noget fordi eu har eneret på handelspolitikken og jeg troede lige vi snakkede udenrigspolitik på det tidspunkt for det og snak om vestbredden og israels besættelse af vestbredden

dermed bliver et stop for varer fra vestbredden vel også et udenrigspolitisk spørgsmål som

så siger han senere følgende sætning undskyld så siger

år siden at folketinget med regeringens tilslutning vedtog v

forslaget til vedtagelse slår fast med syvtommersøm at danmark klart skelner mellem israels territorium og de besatte områder i tråd med fns sikkerhedsrådsresolution

og tredive denne skelnen kommer i praksis blandt andet til udtryk ved at eu og danmark opererer med en territorialklausul for at undgå at bosættelser kan omfattes af aftaler med israel

i den ene sætning og så går han direkte over og siger ja det betyder konkret at aftalen med israel skal indeholde en klausul om ikke at kunne finde anvendelse i områder besat af israel hvor er vi så henne så snakker vi om varer fra noget der ikke er israel

alligevel det vil sige at ministeren

af hvad han vil mene han mener at det er et territorium uden for israel og at det er noget skidt at israel har besat det her

klausul så betyder når så varerne via israel kommer ind i eu

danmark alligevel og at vi skal gøre noget imod det det ville aldrig have gået hvis vi tænker på

har iværksat over for rusland for eksempel det er ganske ganske mærkeligt grunden til at

at et andet parlament i eu arbejder med et forslag om netop at sige nej til varer fra vestbredden nemlig irland

med et lovforslag i øjeblikket og de er ikke bange for eus

eu siger hey i må ikke blande jer i handelspolitik

diskuteret i irland de er bange for at usa reagerer over for irland og giver dem nogle begrænsninger det er deres debat det er ganske interessant

at vi rent faktisk godt kan handle

israel udenrigsministeren fokuserer på hvor er vi så henne nu ja vi er i den situation at ministeren og jeg er enige om at det er noget værre skidt det er faktisk ret problematisk og ret kriminelt

og undertrykker palæstinenserne og dermed underminerer mulighederne for en tostatsløsning men der er ikke flertal i regeringen for at handle vi skal bare snakke vi skal vedtage resolutioner vi skal sige det til israelerne men vi skal ikke handle

vi jo næsten det samme sted igen som vi har været i

med til at løse problemerne vi ønsker ikke at tage initiativer som kan flytte den dagsorden dermed kommer vi til at legalisere situationen som

og dermed er vi medansvarlige for at der ingenting sker i konflikten mellem israel

har besat et stykke land som ikke tilhører

de lande som er tættest på israel og som dermed med stor kraft kunne sige vi vil ikke have de varer fra vestbredden ind vi kan koncentrere os om de varer og så sige at det er dem vi ikke vil have ind og dermed ramme israel på det område jeg forstår ikke regeringens politik på det her område er ikke fordi jeg ikke forstår ordene for de er jo meget meget i overensstemmelse med

men hvorfor skal vi ikke handle herre minister hvorfor skal vi bare snakke

alle sammen at stemme for vores forslag så vi kan komme et skridt videre jeg tror ikke to minutter på at eu kunne finde på at stoppe os og hvis de

skal de have klar besked om at det her er udenrigspolitik er det danske folketing der bestemmer danmarks udenrigspolitik

regeringen komme i mindretal på et vigtigt spørgsmål nemlig om der skal være

folkeafstemning hvis et flertal i folketinget skulle ønske at tilslutte danmark

at en regering bringes i mindretal og det er meget sjældent at det sker på et spørgsmål om danmarks eu politik

sagde klart til danskerne på folketingets store folkehøring den fjerde november da hun af tv værten blev spurgt om bankunionen burde sendes til folkeafstemning ja det skal den ja det skal den var svaret

og så skulle det vel være på plads

om at der skal afholdes en folkeafstemning hvis et flertal i folketinget skulle ønske at tilslutte danmark eus bankunion

som den socialdemokratiske formand har lovet danskerne hendes parti

og i betænkningsafgivelsen har socialdemokraterne

hundrede og firs grader og

at stemme for en folkeafstemning den socialdemokratiske politik

det er vælgerbedrag den slags skal man som bekendt holde sig fra

bliver i grundlæggende spurgt om præcis det samme spørgsmål som fru mette frederiksen

den fjerde november som folketinget arrangerede for at sætte fokus på hvad partierne mener om eu spørgsmål

det skal den svarede fru mette frederiksen

jeg håber at han vil se sin egen tale og jeg håber at

herre nikolaj villumsen nævner jo præcis selv hvad

som herre nikolaj villumsen vil indføre at man ikke kan give udtryk for noget i en debat uden at det så bliver fremsat som et beslutningsforslag dagen efter derudover nævner herre nikolaj villumsen at beslutningsforslaget står såfremt et flertal af folketingets partier måtte ønske

vi er endnu ikke overbevist om hverken at det er en god idé at tilslutte sig bankunionen som sagerne foreligger nu eller at vi har truffet en beslutning

altså at det skulle være useriøst og polemisk at forvente at folketingets partier stemmer det samme som de står og siger at de vil gøre til den danske befolkning er over min forstand det er fuldstændig over min forstand altså hvis man står og siger til den danske befolkning når man er socialdemokratiets formand at ja en folkeafstemning skal vi have så skal man da ikke stemme nej når det kommer op

af ævl og kævlerier herinde og i det hele taget

forpligter os ikke til alle mulige folkeafstemninger

vi endnu ikke selv kender svaret på hvad vi vil anbefale vælgerne at stemme ligesom herre nikolaj villumsens parti

den fjerde november i ikke taget stilling til om vi skal gå med i bankunionen eller ej men i forhold til

skal være en folkeafstemning ja

det er det vi tager stilling til i dag det er ikke ævl og kævl

konkret beslutningsforslag der kan implementere det som den socialdemokratiske formand stod og lovede

socialdemokratiets ordfører herre peter hummelgaard thomsen

formand har sagt som ævl og kævl

det man kan forstå herre peter hummelgaard thomsen mener om fru mette frederiksens løfte til den danske befolkning

den lejlighed mødtes partilederne til debat om danmarks forhold til eu i debatten blev socialdemokratiets formand fru mette frederiksen spurgt om hvorvidt danskerne skulle have en folkeafstemning om eus bankunion ja svarede fru mette frederiksen det mener jeg

for det kunne det jo sagtens have været altså hvis det var

til at sige noget jeg ikke rigtig mener

jeg beklager det var en

i den efterfølgende spørgetime i folketinget slog fru mette frederiksen

jeg mene at det mest naturlige er at spørge danskerne

at vi havde en afstemning omkring forbeholdet på retsområdet som danskerne sagde nej

vigtigt med folkelig legitimitet bag beslutningen

en beslutning der betyder

en beslutning som udfordrer den danske

af det her beslutningsforslag tilkendegav

socialdemokratiet havde altså ændret holdning

altså på et tidspunkt hvor der er

overhovedet stole på socialdemokratiet

er det sådan et forsøg på at skabe bevidst forvirring hos vælgerne

og jeg synes ikke det er ordentligt at tage vælgerne ved næsen som socialdemokratiet gør her

til en folkeafstemning i dag her i folketinget

hvad socialdemokratiets formand siger

set meget klart og citerer fru mette frederiksen for at sige at hvis vi går ned ad det spor der handler om at tilslutte sig bankunionen så synes hun der skal være en folkeafstemning

vil gå ned ad det spor og at vi skal være med i bankunionen

om vi synes det er en god idé at danmark skal tilslutte sig bankunionen

det forventer vi at få med den regeringsredegørelse som er på vej

peter hummelgaard thomsen i morges havde sagt

ind for en folkeafstemning her i folketinget siger at man ikke vil stemme for en

radioen i morges og som jeg ganske klart har givet udtryk for her

at hele kortet deroppe bliver rødt og de fleste bare stemmer nej

alligevel lyst til at sige to ting

har jeg den dybeste respekt for de mange mennesker som har knoklet og virkelig gjort en fantastisk indsats for det her borgerforslag og i det hele taget hver dag knokler for at redde liv på en måde som jo faktisk kommer til at få den kommende valgkamp til at ligne en badeferie for det

elleve er symbollovgivning af værste skuffe det er udlændingepolitik forklædt som sundhedspolitik

et brud med princippet om lige og fri adgang til akut sygehusbehandling i danmark idet regionerne pålægges

betaling fra borgere der ikke er tilmeldt cpr registeret eller er fra færøerne grønland eller eu lande indtil nu har det været sådan at regionerne har kunnet opkræve men nu pålægges de det enhedslisten bakker sådan set op om at regionerne opkræver betaling hos de patienter der har en forsikring som dækker behandlingen den mulighed eksisterer som sagt allerede i dag men enhedslisten finder det urimeligt at personer fra lande uden for eu og som ikke er dækket af en forsikring kan risikere at blive mødt med et ganske betydeligt økonomisk krav for behandling i danmark

på princippet om at der ikke skal være økonomi imellem patient og behandler ved akut behandling enhedslisten ønsker at fastholde at patienten skal modtage den sundhedsfagligt mest optimale behandling

patienten forud for at behandlingen påbegyndes

forbundet med behandlingen og som det fremgår af ministerens svar kan udgifterne for selv samme behandling variere betydeligt efter enhedslistens opfattelse efterlader dette patienten med et ganske uklart billede af hvilke økonomiske krav denne efterfølgende kan blive mødt med normalt vil man forudsætte at have et forudgående

de økonomiske konsekvenser et engagement ville kunne medføre

at beløbet kan variere afhængigt af behandlingssted behandler

hvilket i sidste ende medfører en uigennemsigtighed og uklarhed om størrelsen af egenbetalingen samt en risiko for at prisen for den samme behandling kan variere fra region til region enhedslisten frygter endvidere at uigennemsigtigheden og uklarheden kan afholde patienter fra at søge rettidig lægebehandling på grund af risikoen for at blive mødt af et ukendt betalingskrav enhedslisten mener at danmark som samfund har en opgave og en forpligtigelse til at hjælpe alle

for behandling så siger ministeren citat hvis patienten ikke ønsker at modtage behandling kan patienten undlade at opsøge behandling da sundhedsfaglig behandling er et tilbud til patienten

kan jo lige præcis betyde at der kan være patienter der afholder sig fra at søge rettidig lægehjælp

herunder børn og gravide men der er stadig en

at skulle gøre sig økonomiske overvejelser

blevet familiesammenført i danmark men som endnu ikke er registreret i folkeregisteret ikke være undtaget fra

der skal bære risikoen i procesperioden indtil registreringen i cpr registeret har fundet sted det finder enhedslisten både urimeligt og uforståeligt

at regeringen ikke er indstillet på at undtage danskere for eksempel pensionister arbejdere eller studerende

ikke eu land fra kravet om egenbetaling enhedslisten bemærker at der er tale om personer som gennem en årrække typisk har betalt kildeskat i danmark

det særdeles uhensigtsmæssigt uforståeligt og beklageligt at disse personer kan blive mødt af et krav om egenbetaling for behandling under deres ferie i deres hjemland

der stemmes om ændringsforslag nummer

afstemningen slutter for stemte fire og tyve

der stemmes om ændringsforslag nummer

er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire af et mindretal

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fem af et mindretal

afstemningen slutter for stemte tre og tyve

bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer syv ni tiltrådt af et flertal

lovforslaget deles i to lovforslag delingen af lovforslaget i to lovforslag er hermed vedtaget der stemmes herefter om det under a nævnte

det er vedtaget der stemmes herefter under det under b nævnte lovforslag ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre fem tiltrådt af et flertal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

stemmes om ændringsforslag nummer

afstemningen slutter for stemte syv og fyrre imod stemte en og tres

er delingen af lovforslaget forkastet

lovforslag bortfaldet ønskes afstemning om

hvis ikke afstemning begæres betragter jeg ændringsforslag nummer tolv og seksten uden for betænkningen af skatteministeren som vedtaget de er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag

hvis ikke afstemning begæres betragter betragter jeg

nummer tretten og sytten uden for betænkningen af skatteministeren som vedtaget de er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer elleve tiltrådt af

af lovforslaget i to dele er forkastet der stemmes herefter om ændringsforslag nummer to af et mindretal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

vi står i dag med et lovforslag som udmønter den sidste del af aftalen om bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele og platformsøkonomien

en række andre partier indgik med regeringen i maj to tusind og atten dele og platformsøkonomien er jo et område i hastig udvikling når deleøkonomi fungerer godt udnytter vi ressourcerne bedre ved at deles om tingene i stedet for at eje hver sine

der også nye forretningsmodeller og nye job omvendt skaber

dele og platformsøkonomiske aktiviteter også en række nye udfordringer der allerede sætter arbejdsmarkedet skattekontrollen og forbrugerrettighederne under pres

som samfund sikre at de nye muligheder går hånd i hånd med ordentlige forhold særlig for medarbejdere og forbrugere

områder hvor flere og flere danskere gør sig konkrete erfaringer med med deleøkonomiplatforme er når man ønsker at udleje sin helårsbolig for en kortere tid mens man måske selv er bortrejst eller noget helt andet

at reglerne ikke har været klare nok lovforslaget her skal derfor indføre klare rammer og grænser for borgernes udlejning af egen fulde helårsbolig til ferie og fritidsformål

for hvor mange dage om året man må leje sin bolig ud blandt andet for at modvirke at de nye muligheder ikke presser et i forvejen presset boligmarked særlig i vores store byer

vi er med en øvre grænse på maksimalt halvfjerds dage frem for at have halvfems dage som minimum sådan som regeringen oprindelig foreslog grænserne for antallet af udlejningsdage hænger nøje sammen med hvilken indberetningsform man vælger at bruge som borger

at understøtte og tilskynde til at man bruger digitale platforme der automatisk indberetter udlejningsindtægten

ses som et greb til at sikre at vi kan beskatte den her voksende del af økonomien mere korrekt forslaget er derfor kort at bruger borgeren en udlejningsformidler der automatisk indberetter udlejningsindtægten til indkomstregisteret kan borgerne udleje i halvfjerds dage årligt hvis borgeren til gengæld selv står for udlejning kan borgeren udleje i tredive dage om året kommunerne har muligheden for at hæve grænsen fra halvfjerds dage til højst

at de byer som kommer til at være allerhårdest ramt af en øget tilgang til udlejning

en overgangsordning indtil den automatiske indberetningsløsning for udlejningsformidlere er klar i januar to tusind og en og tyve det betyder at man kan udleje sin helårsbolig i halvfjerds dage om året uanset indberetningsform frem til den enogtredivete december to tusind og tyve erhvervsministeren hvilket i praksis vil sige erhvervsstyrelsen skal føre tilsyn med at grænserne overholdes

landets kommunalbestyrelser kan frivilligt vælge at bistå tilsynsmyndigheden med undersøgelser og indhentning af faktiske oplysninger med videre samtidig gives tilsynsmyndigheden mulighed for at udskrive administrative bøder

til en række af de kritiske høringssvar som der er modtaget jeg bider særlig mærke i kritikken af at værelsesudlejning ikke er omfattet af lovforslaget udfordringen er her at det potentielt vil presse markedet for udlejningsværelser til blandt

jo åbne op for at man kan omgå grænsen for udlejningsdage idet man i stedet for at udleje hele sit hus kan udleje på værelsesbasis den anden del af kritikken er at kontrolopgaven bliver svær at løfte herunder både at kontrolredskaberne ikke er tilstrækkelige og at kontrollen vil ligge bedre hos kommunerne

dele ser jeg frem til at vi får en grundig drøftelse af i udvalget og det betrygger mig i at det er fornuftigt at vi har aftalt at tilsynet med reglerne vil blive evalueret allerede om få år og at evalueringen af den automatiske digitale indberetningsløsning også vil indgå

som vi betræder her når vi forsøger at skabe ordentlige rammer for alle dele

det dele og platformsøkonomiske område

vi taler meget og gerne om deleøkonomi og det er noget vi fra venstres side ser rigtig positivt på der opstår rigtig mange nye muligheder der

idérigdom der udvikles forretningsmodeller og der er selvfølgelig også et

i stedet for at vi alle anskaffer de samme varer og forbrugsgoder

som så for størstedelens vedkommende ligger ubenyttede hen så var det måske mere hensigtsmæssigt at man kunne låne og leje af hinanden

områder og et af de koncepter der virkelig er slået an i forhold til deleøkonomi

hvor man som indehaver af en lejlighed eller et hus

værelse eller hele lejligheden eller hele huset til rådighed for folk der ønsker at benytte det mens man ikke selv

regeringen dansk folkeparti socialdemokratiet og radikale

det her er jo et nyt område

gældende lovgivning og regler for

hvordan beskatter man en virksomhed der egentlig ikke er hjemmehørende i danmark og hvordan sikrer man at de indtægter som danskere der udlejer har

bred politisk aftale men også sikre

formidler de her platformsøkonomier

også en automatisk indberetning til de danske skattemyndigheder så indtægterne som man optjener som borger

som den socialdemokratiske ordfører redegjorde for

en forskel på om man lejer ud gennem en

indberettende platformsøkonomi eller om man lejer ud selv og det er jo ikke noget begreb som er

vist beløb hvis man selv står for

mens man opnår et større skattefradrag hvis man

meget effektivt i forhold til at dæmme op for

et ganske fornuftigt incitament til

sikre på at der bliver afregnet den korrekte skat så vi synes at det er

i forhold til at der er mulighed for længere udlejning hvis man benytter sig af formidlere

melder oplysningerne videre til de danske myndigheder så giver vi jo også en lokal

fastsætte en højere grænse end de her halvfjerds dage

er som sagt en mulighed man har kommunalt det er ikke en

det er jo selvfølgelig også i forlængelse af

fungerer allerbedst når vi kan få enderne til at nå sammen og lave en bred aftale som sikrer nogle stabile rammer

ganske kompliceret jeg tror det er vigtigt at

vi sørger for at der er nogle klare regler og kendte rammer som betyder at

helårsbolig ud i nogle uger om året hvor de ikke selv benytter

fordi man har været bekymret over den udlejning der er foregået der og den manglende mulighed for at inddrive

det er en aftale hvor man på måde belønner airbnb

fremadrettet vil indberette brugernes indtægter til

at levere de her oplysninger til skatteforvaltningen i modsætning til mange andre selskaber i

principielt ikke om at belønne virksomheder for ikke at ville samarbejde eller for at være besværlige i samarbejdet det synes vi er et lidt mærkeligt princip man på en

finde andre muligheder for at sikre de her

i de internationale aftaler som ville give os mulighed for at få de samme oplysninger det kunne for eksempel være som

at henvende sig til andre landes myndigheder for at få oplysninger

det tilfælde og det havde måske også

en licens til dem som ønsker at udleje deres bolig mod

sikret at man fik de oplysninger der skulle til så der var andre veje at gå end den her

så må sige belønning af airbnb

oplysninger

beskatning af de indtægter der er ved udlejning af boliger noget andet er

beskatning af selve virksomheden men det er

en anden diskussion som som netop blandt andet er blevet taget i i eu regi og som

tid og det bliver også spændende at følge

vi skal huske at hver gang vi lejer et værelse ud for eksempel

en indtægt til den enkelte udlejer men

en anden udfordring med forslaget her og det er altså det her loft

man kan man kan udleje i og hvis det bliver udnyttet fuldt ud

at man har fundet den rigtige balance

eller leje sin bolig ud og vi har også alle sammen glæde af at gøre det i andre lande men det skal ske på en måde

deleøkonomi er jo blevet utrolig populært og

rigtig mange fordele ved det det kan give bedre udnyttelse af ressourcerne mere frihed til borgerne udvikling af nye forretningsmodeller og i flere tilfælde kan det skåne klimaet på boligområdet er der også en stor fordel for turismeerhvervet men der skal være klare regler og der skal være lige vilkår mellem de nye og de etablerede former og alle skal betale den retmæssige skat gældende lovgivning tager ikke højde for denne slags aktiviteter når vi ser en ny udvikling i samfundet er det vigtigt at lovgivningen følger med det er netop det som er ønsket med dette lovforslag derfor foretages der de ændringer som tidligere ordførere allerede har nævnt og der er lagt en

så sent i forløbet af ordførere så

man ikke gennemgå hele forslaget igen det er gjort så rigeligt på nuværende tidspunkt så jeg vil gå direkte

vi synes egentlig ikke at man regulerer på den måde man skal netop fordi som høringssvarene jo peger

man holder enkeltværelser ude af den samlede regulering og så videre det er noget som vi

nogle af forligsparterne også havde lidt oppe at vende

om man lige skulle genbesøge

det er fantastisk at vi kan det på nye måder

det man normalt omtaler som almindelige mennesker

vil sige folk med ikke store indtægter ud af bykernerne

jeg synes egentlig da jeg så det første forlig man havde lavet

jeg ser ikke flere ordførere der har bedt om ordet så er det erhvervsministeren

undskyld jeg var ikke

tak for bemærkningerne til lovforslaget som er en del af regeringens udmøntning af

bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele og platformsøkonomien

det er blevet attraktivt og populært at udleje sin bolig det er godt for turismen det er godt for de borgere der kan øge deres indkomst ved at udleje deres bolig

også vigtigt at der er nogle regler for borgernes udlejning af deres egen fulde helårsbolig til ferie og fritidsformål i de situationer hvor ejeren eller brugeren i et kortere tidsrum ikke selv anvender boligen og det er det lovforslaget handler om

da lovforslaget er en del af en samlet pakke af lovforslag til gennemførelse af

er det også relevant at være opmærksom på lovforslag hundrede og to som

skatteministerens som ændrer i nogle af skattelovene og som sammen med det her lovforslag styrker incitamentet til at udleje sin bolig gennem en tredjepart der indberetter indtægterne

jeg skal også henvise til lovforslag

som ved en ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene skærper reglerne om kontrol og sanktioner

bopælspligt sammen med det lovforslag her skal de to andre lovforslag sikre at deleøkonomien bliver velfungerende og kan være en drivkraft for vækst innovation og nye job på gode vilkår lovforslaget her fastsætter udlejningsgrænserne for borgernes udlejning af deres egen fulde helårsbolig til ferie og fritidsformål når de selv er bortrejst eller lignende for en kortere periode privatpersoner må hvis lovforslaget bliver vedtaget udleje deres egen fulde helårsbolig i enten tredive eller halvfjerds dage om året til ferie og fritidsformål afhængigt af hvilken udlejningsform man vælger man kan leje ud i tredive dage hvis man udlejer selv og man kan leje ud i halvfjerds dage hvis man bruger en udlejningsformidler der skal udvikles en

måde at indberette indtægterne for udlejning på og det forventer vi er færdigt

første januar to tusind og en og tyve og indtil da får borgerne mulighed for at udleje i halvfjerds dage uanset om udlejning sker privat eller via en formidler kommunalbestyrelser kan hæve grænsen på halvfjerds dage til hundrede dage om året og dermed har vi altså forsøgt at tage hensyn til at man lokalt i bysamfundene i lokalsamfundene i kommunerne kan beslutte hvor meget boligudlejning man ønsker i sit område tilsynet

bliver varetaget af erhvervsstyrelsen som ligger under mig i erhvervsministeriet men kommunerne kan også frivilligt levere bistand til tilsynet erhvervsstyrelsen får mulighed for at udstede administrative bødeforlæg i sager uden bevismæssig tvivl kommunalbestyrelserne får mulighed for at indhente og samkøre oplysninger herunder

indkomstregisteret og får mulighed for at få forbrugsoplysninger og lave kontrolbesøg hos borgere hvis der er en begrundet mistanke om at reglerne er overtrådt

så laver vi et samarbejdsudvalg mellem erhvervsstyrelsen og kommunerne hvor der kan

i to tusind og to og tyve og der er aftalt specifikt

en evaluering af reglerne for værelsesudlejning i efteråret to tusind og nitten

laves et udredningsarbejde for at få udformet en elektronisk krone også kaldet en e krone der skal være afsluttet og forelagt for folketinget senest den første oktober to tusind og tyve udredningsarbejdet skal belyse hvordan en e krone i regi af nationalbanken kan udformes og implementeres udredningsarbejdet skal konkret belyse muligheden for at tilbyde en e kroneindlånskonto i nationalbanken til borgere og virksomheder som et alternativ til en indlånskonto i en privat bank regeringen mener ikke at det er en

at lade privatpersoner og virksomheder få en indlånskonto i nationalbanken og dermed lade nationalbanken konkurrere med private banker og i praksis agere som en statslig bank for borgerne

helt anden rolle end den rolle som nationalbanken har

der er flere grunde til at regeringen synes er en dårlig idé nationalbanken har allerede lavet en grundig analyse om e kroner det udredningsarbejde som foreslås igangsat er derfor i stor udstrækning allerede lavet nationalbankens analyse viser bla

kunne skabe en række udfordringer i forhold til den finansielle stabilitet da

som alternativet her foreslår kan muliggøre et

pointen er her at hvis borgere har mulighed for

flytte til nationalbanken og dermed får vi

dansk økonomi forbrugere har allerede i dag ret til en indlånskonto i

privat bank der kombineret med indskydergarantiordningen reelt gør det risikofrit for forbrugere og virksomheder at placere indlån i private banker op til syvhundrede og halvtredstusind kroner

forslaget vil reelt indebære at der etableres en statsbank som kan fungere som alternativ til de private og kommercielle banker regeringen mener ikke at staten bør gribe ind på private markeder medmindre der er særlige forhold der begrunder det betalingsmarkedet i danmark er velfungerende der findes ud over kontanter

et antal digitale betalingsløsninger som tilbydes af private aktører og der vurderes ikke at være særlige forhold på markedet der taler for en statslig indgriben vi synes

de private aktører og kun hvis der

ville vi kunne være tilhængere af at vi

regulering som vi nu gør og ved at sikre at der bliver ført et effektivt tilsyn med bankerne herunder forebyggelse af finansiel kriminalitet det er vi i fuld gang med

hørt ministeren sige det han har stået og sagt her og derfor kunne jeg

at høre når der nu internationalt også bliver talt for det her eksempelvis

christine lagarde har jo snakket om at vi bliver nødt til at begynde at se på det her synes

almindelig bank hvor almindelige

borgere sætter deres penge ind nationalbanken er i dag bankernes bank

den rolle som vi synes nationalbanken skal udføre ikke at den skal konkurrere med alle de andre banker og have

indlånskonti for borgerne det er

ikke om den idé vi synes at det er rigtigt at

det fungerer ganske udmærket der er selvfølgelig masser af udfordringer i den

regeringen vil holde hånden under private banker og at vi skal støtte at

borgerne i det her samfund men igen kunne

at høre et svar på det spørgsmål jeg stillede når direktøren for

lyde som om den her debat handler om hvorvidt borgerne skal have en

nationalbanken men det er jo én løsning af det her

lidt på med at blande de to diskussioner helt sammen for vi kan sagtens have

bankalternativ den svenske

jo gået meget grundigt til værks i det her arbejde og kigger på forskellige modeller både en kontobaseret model men også en ikkekontobaseret model

baggrunden for det her arbejde er jo i lidt højere grad

som som alternativet skriver i deres begrundelse

selve nationalbankens rolle i en situation hvor vi er på vej mod et kontantløst samfund for en af nationalbankens

skabelsen af fysiske penge og når de fysiske penge er på vej til at forsvinde

historisk har det været sådan at bankerne producerer det man kunne kalde digitale penge det gør de jo når vi tager et lån

som borgere har vi mulighed for at gå til nationalbanken og få vekslet de digitale penge til fysiske penge til enhver tid

kontanter som kun nationalbanken må skabe og som nationalbanken om man så må sige garanterer værdien af det gør de ikke direkte af de digitale

penge som som bankerne skaber og det er det her som i mine øjne er årsagen til at det her

og den del af debatten

på universiteter i faglige miljøer

endelig autoritativ afklaring af hele hele den diskussion som

over hele verden og hvor de grundlæggende problemstillinger er de samme i danmark som de er

forholdene i den danske finanssektor jeg vil gerne starte med at slå fast at vi i socialdemokratiet er dybt forargede over de sager der har været fremme

tvivl om at det er et udtryk for et brud på den grundlæggende samfundskontrakt mellem den finansielle sektor og resten af samfundet

tærer på danskernes tillid til bankerne og det finansielle system derfor står det også højt på socialdemokratiets dagsorden at sætte ind over for finansiel kriminalitet og vi er enige i at vi har en politisk opgave med at sikre et mere effektivt værn mod hvidvask og udbyttesvindel men vi mener ikke at

nationalt drevet bank og oprettelsen af en e krone som der også foreslås i det her beslutningsforslag er den rigtige vej at gå

i stedet skal sætte ind gennem skrappere regulering af og kontrol med finanssektoren vi har fremlagt en række forslag til hvordan vi styrker værnet mod finansiel kriminalitet

for eksempel foreslået at opsplitte finanstilsynets opgaver så der kommer mere fokus på tilsynets arbejde med at opdage hvidvask

give tilsynet udvidede beføjelser så de kan udstede for eksempel administrative bøder

der igen skal indgå offentlige repræsentanter i banker og finansielle institutters bestyrelse og

pålægge ledende medlemmer af den finansielle sektor et erstatningsansvar

derudover gerne påpege at danmark har et af de mest velfungerende digitale betalingssystemer i verden hvor straksclearinger betyder at penge kan overføres øjeblikkeligt og vi er enige med nationalbanken i

det er derfor vores opfattelse at en national e krone som alternativet foreslår foreslår ikke

tilbyder danskerne væsentlige nye funktioner jeg har derudover noteret mig som ministeren også var inde på at nationalbanken selv har peget på at forslaget kan øge risikoen for at pengene vil søge mod nationalbanken i en krisesituation og det kan så betyde at private banker kan komme til at mangle likviditet

det betyder at nationalbanken og ikke bankernes aktionærer og kreditorer

den baggrund mener vi ikke at forslaget om indførelse af en e krone og tilhørende betalingskonto

vi vil målrettet fokusere på at sikre et effektivt værn mod finansiel kriminalitet gennem et styrket tilsyn og skærpet mulighed for at dømme de ansvarlige

tak til socialdemokratiets ordfører jeg er sådan lidt nysgerrig for ja vi kan regulere mere

folk en ny mulighed altså at man kan få et digitalt rum i sin tegnebog

tegnebog hvor vi kan have vores vores e kroner det er jo det som de her tanker går ud på og det er derfor man begynder at se på det fra internationale organisationers

ikke mindst sverige har jo sat gang i arbejdet mener socialdemokratiet så ikke

vil betyde hvordan man kan gøre det og hvad det vil være det er

omkring reguleringen som den er i dag det som vi er ved at lave på hvidvaskområdet

at sørge for at holde bankerne i en kortere snor

drastiske skridt i de aftaler vi har lavet hidtil og det kommer vi også til i de kommende aftaler

lovgivningen har været for slap så så

uafhængig bank i forhold til staten men vi skal alligevel ikke have

offentlige lønkonti på den måde som jeg synes der bliver lagt op til i det her forslag

at levere god service til folk samtidig med at vi fra politisk hold sørger for at de banker opfører sig ordentligt og holder sig inden for den lovgivning som vi vedtager

det jeg synes er så vigtigt når vi ser på den finansielle sektor lige nu og vi ser på de skandaler der har været som selvfølgelig gør at vi bliver nødt til at stoppe op og se

er vi giver den enkelte borger en reel mulighed for et andet valg ved at sige

rigtig rigtig gode forbrugsvalg for de danske forbrugere jeg har selv inden for de sidste år skiftet bank

har mine penge stående er der hvor jeg kan se at man opfører sig ordentligt og det er der hvor jeg synes at man driver bank på en måde som jeg synes er

at folk skal søge et bestemt sted hen men jeg håber da på at folk gør sig klart hvor de helst

at der er forskellige diskussioner der bliver rodet lidt sammen her for

og bankernes adfærd er selvfølgelig utrolig vigtigt og det tror jeg

er optaget af vi har så forskellige ønsker om hvor vidtgående de ting der skal ske

opført sig fuldstændig

jeg vil bare citere den svenske centralbankdirektør ingves som siger hvis kontanterne forsvinder så har borgerne ikke længere adgang til nationalbankspenge centralbankspenge altså penge garanteret af staten

fuldstændig markant forandring af forholdet mellem pengevæsen borgere og centralbank hvis vi kommer i retning af et kontantløst samfund

efterfølgende derfor bliver det naturligt at spørge sig selv om nationalbanken burde tilbyde et sikkert

her i folketinget bestemmer hvordan udviklingen går og laver reguleringen på det som ministeren også var inde på

tager de skridt som man med

vi skal tage netop det der med bankrun altså

vi får indrettet den danske banklovgivning også omkring nationalbanken

kommer nogle stød til dansk økonomi og den

at økonomien ikke ramler i danmark sådan at det transformerer sig til en realøkonomisk krise der tror jeg

godt sige at det her bare er politisk men det er

foregribe udviklingen hvor vi ser at det ikke er et politisk valg

en teknologisk udvikling vi ser

kontanter spiller en mindre og mindre rolle og måske er på vej til helt at forsvinde og i den forstand

tyverne hvis ikke tidligere og som netop tog udgangspunkt i et samfund hvor det var kontanter der spillede hovedrollen i betalingssystemet

side og vi har også taget

i betragtningerne op til i dag at nationalbanken netop har

faktisk løbende laver lovgivning der tager hånd om det her med

nye muligheder for forbrugerne inden for den her folketingssamling har vi taget et kæmpeskridt

det største skridt siden dankortets indførelse i nitten fire og firs i forhold til

elektroniske løsninger og fintechvirksomheders mulighed for at lave produktudvikling til gavn for danskerne på det her område i forhold til betalinger og kontoopgørelser

på vores mobiltelefoner og

er udvikling på området og hvis man kigger på bare de sidste fem år

sket rigtig meget i forhold til den måde som

de ting som de bestiller der er flere og flere betalingsformer og mange af betalingsformerne er jo også udenlandske google pay

så der sker meget og derfor er

at drøfte det her i folketinget og den

nogle af de bemærkninger som alternativet

fejlplacerede vi deler i hvert fald ikke

diskussioner omkring boligbobler hvidvask for milliarder løgne og fortielser og det der hedder utvetydigt grådighed tror jeg herre rasmus nordqvist har formuleret det som

er nogle ting som har noget som helst sagligt belæg i forhold til det som vi

diskuterer i beslutningsforslaget jeg

vi vil få mindre hvidvask eller grådighed ud af at sætte den her udredning i gang vi deler sådan set også erhvervsministerens kommentarer i forhold til det at nationalbanken jo allerede har

jeg vil ikke afvise at der kan komme en situation hvor man skal lave en ny undersøgelse af det når der kommer nye måder at gøre tingene på en ny udvikling it mæssigt osv men i dansk folkeparti mener vi ikke at det er

er det jo også at

ikke som bank må være jeg tror at der står profitorienterede banker dem skal vi ikke være så glade for

vi mener faktisk at det er vigtigt at danske banker er profitorienterede hvis ikke vi havde profitorienterede banker

service over for bankernes kunder og det er jo både borgere og virksomheder omfattende rådgivning pensionsinvesteringer alle mulige andre ting omfattende analysearbejde i forhold til hvor

kapital forvaltet alle de opgaver er jo i dagens danmark

tilbyde og der skal det altså foregå på et reguleret område men det skal selvfølgelig også være sådan at virksomhederne skal have lov til at være profitorienterede og så er

sådan som socialdemokraternes ordfører jo også var inde på

statsbank i forhold til at borgerne skal oprette en konto i en bank hvor man ikke sådan uden videre kan hæve sine penge vi mener

dansk folkeparti er det er vigtigt at man har mulighed for

alternativet siger jo at man skal kunne

kommer der jo altså noget som

skal man måske have et kontokort for at kunne få pengene ud

en ekstern vekselautomat eller eller hæveautomat et eller andet sted i kongeriget og så begynder tingene jo at koste der duer det

altså ikke at det er staten som

nationalbanken og begynder at konkurrere

betalingsservices over for borgere og

så

det overordnede i alternativets

forslag men vi anerkender at udviklingen går utrolig stærkt og vi tror også på at hvis vi tager den

der måske være en helt anden situation for

generationer som kommer ud på forbrugermarkedet

forbruger også på en anden måde end dem på min alder på halvtreds år og opefter

man så høre de store partier i folketinget sige lad os nu vente og se og lade bare udviklingen køre så kan vi stå og vente

man vælge at hæve dem alle sammen og sy dem ind i madrassen derhjemme hvis man ikke ønsker hele tiden at være forbruger

kan skabe andre muligheder mener dansk folkeparti ikke at folk skal have mulighed for det

vi begiver os ud i med de spørgsmål som herre rasmus nordqvist kommer med de fleste mennesker som har

ønsker jo ikke at placere deres midler på en konto som de ikke

kan hæve på når de har lyst derfor synes vi også

vi de andre lejligheder vi haft her i folketinget

de gratis konti og garantier for dem sagt at hvis vi kommer i en situation hvor der lige pludselig ikke er nogen danske banker som vil give borgerne en gratis basis konto så har vi en anden situation

er det jo ikke fordi vi netop har et åbent liberalt marked

udredningsarbejdet skal belyse hvordan en e krone i regi af nationalbanken kan udformes og implementeres

ukritisk og faktisk ser på hvordan kan lade sig gøre netop for at give borgerne det

som sådan set ikke er et problem jeg tror ikke der er ret mange forbrugere i det hele taget nu kalder

dem også for borgere og selvfølgelig borgere der har de her konti men de fleste borgere ønsker

har vel taleret

skrækkeligt at vi lever i en fri markedsøkonomi jeg tror også dansk folkepartis ordfører var inde på

hårdt hvis man har den tilgang når man har brug for sine livsfornødenheder og skal ned at købe sit daglige brød mad og pålæg og hvad det nu ellers

så går man også ind i en butik

rigtig mange steder hvor man har brug for at

set det der får tingene til at hænge sammen

godt se pelle dragsted ryster på hovedet han tænker nok

men udgangspunktet er at det der får tingene til at fungere

ikke vil vil give forslagsstillerne ret i at der har været problemer i den finansielle sektor for det har der

vi har bestemt ikke været tilfredse med hvad vi har set foregå med finanskrise hvidvaskskandaler skattesnyd og alt muligt andet og derfor svarer vi naturligvis også

i form af skærpede regler men den tilgang betyder altså ikke at vi nu skal til at opfinde noget helt nyt

en række elementer som jo allerede er blevet nævnt i debatten

man sige at der jo i høj grad er et frit marked for brug af forskellige betalingsløsninger der udvikles nye hele tiden og det gør det lettere at være forbruger det skaber flere valgmuligheder det øger konkurrencen

jo ganske fornuftigt

fra et konkurrenceperspektiv at alternativet har

et spørgsmål om at man har mulighed for at

kontanter men konsekvensen af forslaget er

man som borger vil blive kunde

kunderne flytter pengene fra deres eksisterende pengeinstitutter og over i nationalbanken

risikere at den finansielle stabilitet bliver

er det jo altså også således at der allerede er foretaget en analyse fra nationalbankens

område og

at man som forbruger i danmark

hvor der er en indskydergarantiordning så det er jo risikofrit som bankkunde at placere indlån i banker på op til

foregreb ordføreren jo min indvending

den største dagligvarekæde er som

var inde på sådan set ejet af forbrugerne selv

som ikke vokser ud af mit partis historie men nærmere af ordførerens partis

og faktisk jo også i vores banksektor hvor vi sagtens kan vælge

ikke er sat i verden for at tjene penge vi har andelskasser og vi har garantsparekasser så der er muligheder og

har sagt til ordføreren før tror det er noget vi burde dyrke lidt mere i fællesskab og

det var et indskud så jeg gøre det ganske kort mener ordføreren at vi kan acceptere en situation hvor

oplagt særlig når man kommer fra thisted hvor danmarks første brugsforening blev

understreger muligheden for at man som forbruger kan træffe de her frie valg altså at

man kan gå ind i en andelskasse man kan gå ind i en sparekasse man kan gå ind i et profitorienteret pengeinstitut som alternativet kalder det det er jo det fantastiske ved det frie marked

vi er enige om at det frie marked giver forbrugerne

de fleste handlemuligheder når det så gælder

det selvfølgelig er en interessant tanke som nok har været vanskelig at forestille sig for år tilbage men

set hverdag i dag hvor man ikke løber rundt med med ret mange klingende mønter og

sedler på sig og hvad er så løsningen

for mig at se gør det vel ikke det store som jeg også sagde i min ordførertale

af argumenterne hos den svenske rigsbankdirektør er faktisk at netop det at borgerne i sidste instans har muligheden for at kunne veksle deres penge til kontanter er en form for forudsætning for tilliden til de digitale penge som bankerne udsteder altså

system hvis vi kommer hen imod

tilliden til vores penge

pengesystemet fordi man kan få omvekslet til nogle kontanter men kontanterne er

set bare et stykke papir eller noget metal det er jo kun fordi der er en tillid til at vi som samfund anerkender at det har

der reel værdi bagved

at der er en reel tillid

de værdier der benævnes i vores valuta

nu begynder den lange akademiske debat

en vigtig men også ja

pengesystem og banksystem

og som jo pågår i rigtig mange lande rundtomkring

svenske centralbank er en frontløber

australske centralbank kigger i samme retning og diskuterer om man skal etablere det

krone altså en en slags digital erstatning

kontanterne er på vej til at forsvinde og dermed

vi komme til at stå i en situation hvor borgerne ikke længere har den adgang

hidtil har haft til centralbankspenge som er garanteret af staten og hvad betyder det så egentlig for relationen mellem borgere stat bankvæsen

og ikke mindst centralbanker rundtomkring for

loven om nationalbanken men også loven om andre centralbanken så er

det øjeblik kontanterne forsvinder

har man sådan set frataget nationalbanken en af dens centrale opgaver

jo lidt interessant at man kommer frem til helt forskellige resultater i de forskellige centralbanker i sverige

men man har lavet et meget grundigt stykke arbejde mens man i nationalbanken er kommet til den stik modsatte

ikke nogen grund til at se nærmere på og det synes jeg i sig selv er lidt tankevækkende at to lande som som har så fælles

pengepolitiske udvikling på mange måder

skal fremhæve foreningen gode penge som jo har været med til at rejse den her diskussionen herhjemme jeg synes

en politisk dagsorden med en så nørdet diskussion som som det

ikke enig i alle foreningens synspunkter jeg synes

overvurderer betydningen af pengeskabelsen

i mine øjne stadig

pengene som spiller en større rolle end selve mængden af penge men det er også en nørdet diskussion

de har rejst den debat om man skal støtte en e krone eller ej og hvilken

ikke noget vi har taget endelig stilling til i enhedslisten men

vi støtter ideen om en udredning og

forslaget jeg synes dog som også

en sammenblanding af ting i alternativets

forslag hvor man ligesom oplister en lang lang række problemer i finanssektoren og så peger man det her som som løsningen

at der skal en mere bredspektret medicin til hvis vi skal

have ryddet op i de forhold der er i finanssektoren det er også rigtigt når alternativet skriver at en af de modeller man har for en e krone vil indebære at

en trækningsret på nationalbanken det er det der hedder den kontobaserede model men det er ikke den eneste model

måske er endnu vigtigere er for jeg er jo stor tilhænger af at der kommer et offentligt bankalternativ

i danmark ligesom borgerne i tyskland frankrig portugal og mange andre europæiske lande faktisk får frihed

men det er altså ikke nødvendigt at få en e krone for at få et offentligt bankalternativ der er utallige lande

har gode offentlige bankalternativer og banktilbud vi har de tyske sparekasser

og i portugal har den statslige bank også en dominerende rolle

kan støtte forslaget om at få kigget nærmere på det her

og de kunne egentlig lige så godt have besluttet det modsatte

vi lever jo i en verden med en utrolig hurtig udvikling inden for teknologi og it det giver mange muligheder for nye produkter som kan gøre vores hverdag lettere og friere spare miljøet og gøre livet surt for dem som gerne vil lave sort arbejde og hvidvaske penge

de hvidvasksager vi har set er totalt uacceptable

og den finansielle verden har en stor opgave foran sig med at genoprette den

det er vigtigt at lovgivningen følger med udviklingen og i forbindelse med hvidvask har vi lige gjort nogle ret store tiltag men i vores iver

at være med på den innovative bølge

vi ikke gå i retning af nationalisering og vi skal for alt i verden undgå offentligt opgavetyveri det offentlige skal ikke selv udføre opgaver som i forvejen udføres af private virksomheder

lidt op og ned i niveau

nogle sagde at det blev akademisk eller nørdet og det vil jeg slet ikke deltage i

jeg er bare designer og politiker så jeg kan hverken deltage i den akademiske eller den nørdede del af diskussionen

grunden til at vi faktisk meget bevidst

vi ser en finansiel sektor der fungerer som den gør der agerer som den gør

selvfølgelig skal der det meget mere man har

gøre meget mere der skal også være en ordentlig kontrol

sidste tiår har rejst spørgsmål om de systemer vi har hvordan er det vi kan gøre noget ved systemerne

og det kunne jeg godt tænke mig at vi fik lov til at forstyrre at fik lov til at give borgerne et egentligt frit valg i dag har man frit valg mellem den ene private bank eller

og gemme dem der

siger at vi er borgere og ikke forbrugere hele tiden

forsigtigt beslutningsforslag da vi ikke foreslår at man gennemfører implementering af

men faktisk blot

udredningsarbejde der skal belyse hvordan en elektronisk krone i regi af nationalbanken kan udformes og implementeres altså bliver klogere klogere sammen og det var det vi gerne havde set at der var flertal for men jeg kan jo også godt tælle mandater selv om alle partier ikke

ikke helt er dér vi er jeg bliver nødt til lige at pointere nogle få ting nu var blandt andet las ordfører inde

nationalisering og opgavetyveri nej

valg i stedet for at tvinge

det er netop ikke at sige at man skal lave en bank der laver alle de samme løsninger som

bank gør men bare at man kan gemme sine penge i det elektroniske rum i tegnebogen og jeg synes egentlig

herre rasmus nordqvist taler om

at der er alle mulige banker der skal

det er den ene ting den anden ting er

måde se at et udredningsarbejde som skal belyse

en elektronisk krone i regi af nationalbanken kan udformes og implementeres gør at hele verden går under men jeg kan se

se noget problem i det men formålet med at sætte et udredningsarbejde i gang er vel at nå derhen hvor ordføreren gerne vil

en nationalisering af bankverdenen

vores ordfører fru mette reissmann kunne desværre ikke

talen for hende det her lovforslag er jo en udmøntning af den aftale vi indgik med regeringen dansk folkeparti radikale venstre og sf tilbage i december

i samarbejdet med aftalen har vi fået løftet et tillægsstipendium til elever med handicap på erhvervsskolerne med ind i aftalen det synes vi er helt afgørende og et godt skridt i retningen

giver det altså unge med funktionsnedsættelse en konkret mulighed for at tage en erhvervsuddannelse for selvfølgelig er det sådan at ens økonomiske situation spiller en rolle

og hvis man skal vælge imellem en videregående uddannelse hvor man er berettiget til sådan et tillægsstipendium

også have mulighed for at tage

men nu er en erhvervsuddannelse jo i lige så høj grad en erhvervsrettet

derfor giver det også kun god mening at vi nu får erhvervsskolerne med vi sikrer dermed mulighederne for at et tillægsstipendium ikke bliver et parameter i overvejelsen af hvad

man gerne vil uddanne sig til og forhåbentlig arbejde med efterfølgende en del af den her aftale er så også en forhøjelse af fribeløbet med tusind kroner

hvis de ønsker at arbejde en lille smule mere eller

er det også kun rimeligt fordi vi samtidig er så tilfredse med at det er lykkedes at indføre det her handicaptillæg til elever på erhvervsskolerne

er vi derfor samlet set for forslaget det er vi

de tusind kroner er en rigtig fin løsning for de få studerende der er tale om men mest af alt er vi rigtig glade for at vi har fået den her mulighed for

nu har en reel mulighed for også at vælge en erhvervsuddannelse

som vi behandler her i dag vi har meget længe diskuteret behovet for at ligestille erhvervsuddannelser med videregående uddannelser

det undret os i dansk folkeparti at det ikke har været en selvfølge at der skal være ligestilling hvorfor vil vi hellere støtte nogle med handicap i at tage en videregående uddannelse end støtte dem i at få en erhvervsuddannelse det skulle gerne være sådan at man kan tage den uddannelse man har evnerne til dansk folkeparti

su handicaptillæg til elever på erhvervsuddannelserne under udvalgsarbejdet

enigt folketing til at støtte op om en beretning som sagde udvalget er enige om at studerende med et handicap på erhvervsuddannelser skal understøttes bedst muligt i gennemførelsen af deres erhvervsuddannelse danmark har brug for faglærte unge og vi skal bidrage til at motivere flere unge

erhvervsuddannelse dertil kommer at mulighederne for at tage en uddannelse for studerende med handicap ligesom for studerende uden handicap skal være gode udvalget opfordrer til at studerende med

i relevant omfang bliver ligestillet med studerende med et handicap

to år før vi er nået hertil

så en

en pige der har cerebral parese hun fortalte om hvordan hun havde været med til at kæmpe for det her handicaptillæg

hun fortalte også hvordan hun flere gange i det her lange lange forløb egentlig reelt havde opgivet kunne det nogen sinde blive til noget men hun blev ved

netop det engagement som vi skal understøtte er også derfor vi skal sikre understøttelsen så piger som hende

hun havde været så heldig at få revalidering og dermed havde hun fået

hvis man havde et handicap burde man jo få en revalidering

noget man får i dag og jeg synes det helt centrale i det her

vi skal prøve at ligestille og sidestille forskellige uddannelser også sidestille unge med og uden handicap så derfor bliver det her helt centralt nu behandler vi så

jeg også rigtig rigtig glad for

jeg er rigtig glad for at vi får handicaptillægget på plads men det er kun et tillæg man får mens man samtidig er på

og det betyder at i de lønnede perioder af uddannelsen

derfor vil næste skridt i den her kamp

dansk folkeparti være at der skal skabes rammer for unge med handicap så de også understøttes i

og i lønnede perioder det er jo lidt paradoksalt at hvis man er ung og har et handicap som betyder at man åbenlyst vil skulle have et fleksjob med de skånehensyn der måtte være nødvendige

samme skånehensyn under den uddannelse hvor man skal lære det fag man efterfølgende

fleksjob i det vil sige at man godt kan få rammerne i jobbet men man kan bare ikke få de nødvendige rammer under uddannelsen

er en forudsætning for at få det job som man efterfølgende ville kunne bestride

så er der den anden del af det her lovforslag der handler om fribeløb

su modtagere helt principielt

i dansk folkeparti den holdning at man burde kunne få lov til at tjene lige hvad man ville

at man for at få sin su passer sit fuldtidsstudie på fuld tid i diskussionen om studiejob

forekommer det somme tider som om det er studiet der bør indrette sig efter studiejobbet som om studiejobbet er det vigtigste

har man hvis man er optaget på et fuldtidsstudie med su et fuldtidsjob i sit studie med en forventelig indsats på

ikke underkende værdien af et relevant studiejob og hvis man ud over sit studie også kan passe et studiejob

at arbejde sammen med vores nuværende uddannelsesminister er ministerens evne til at samle meget brede forlig det har vi jo allerede erfaret erfaret men også til at forhandle med gode samarbejdspartnere således at vi får et lovforslag der favner bredt og som alle kan se sig selv i derfor er jeg glad for at der er bred opbakning til at fribeløbet hæves med tusind kroner for alle studerende

studerende på en erhvervsuddannelse har mulighed for at få et tillæg på fem tusind

et psykisk eller fysisk handicap

og fleksibilitet forslaget vil på den ene side

dansk folkeparti også var så god at nævne som går på en erhvervsuddannelse men som ikke nødvendigvis kan passe et

job fordi de har en funktionsnedsættelse de vil fremover kunne få et handicaptillæg som i hvert fald delvist kan opveje det som de ville kunne tjene hvis de

arbejde ved siden af uddannelsen som det ser ud

nu derudover vil forslaget gavne alle studerende som ønsker at arbejde ved siden af studiet forøgelsen af fribeløbet fribeløbet betyder nemlig at de studerende kan tjene tusind kroner mere

forslaget giver studerende et incitament til at få relevant arbejdserfaring

studerende mere økonomisk frihed og mere fleksibilitet og netop

der med forslaget her åbnes mulighed for at unge med varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser

kan modtage et handicaptillæg

til deres su når de går på grundforløbet på en

en sag vi har drøftet flere gange i denne folketingsperiode som herre jens henrik thulesen dahl var inde på

meget bred enighed om den sag

gået nogen tid

jeg kan tilslutte mig glæden over at der nu endelig er blevet tilslutning til også at føre det ud i

undersøgelser som vive har lavet

hvordan det ser ud med uddannelsessituation for mennesker med handicap og ikke overraskende

der generelt er langt færre

uden et handicap og kigger vi på

personer med et vidtgående handicap så ser det faktisk rigtig skidt ud går man ned og kigger på forskellige alderstrin

kan man se at for gruppen mellem seks og tyve og

en kompetencegivende uddannelse tallet var firs

hvis man ikke havde et handicap går man ned og kigger på årgangen fra en og tyve til fem og tyve

det endnu værre ud der var der faktisk dobbelt så mange personer uden et handicap som havde en kompetencegivende uddannelse end mennesker med handicap altså der er meget store forskelle og det som jeg

det allerværste i den her forbindelse er at det går den gale vej

når vi sammenligner med tallene tilbage fra to tusind og elleve der er lavet en række undersøgelser

og kortlægning af tallene i perioden elleve til femten

i antallet af unge som som tager en kompetencegivende uddannelse altså unge med et handicap

umiddelbart ikke blevet bedre siden det er rigtig godt forslag til gengæld

det forslag der ligger om at hæve det såkaldte fribeløb som skal gøre det mere attraktivt for unge at have mere erhvervsarbejde mens de studerer vi har kigget grundigt på de høringssvar der ligger både fra de studerendes organisationer og fra de faglige organisationer på området akademikerne magistrene og vi er sådan set enige i de svar som som de pågældende organisationer giver vi synes ikke at det er den rigtige vej at gå at indføre incitamenter til at arbejde mere

jo har over fyrre timers varighed vi synes

rabatordninger på transport sådan som blandt andet

studerendes fællesråd har været inde på

fornøjelsen af at sidde i udvalget for forretningsordenen her de sidste tre år hvor vi jo har diskuteret procedurer og arbejdsformer

der faktisk har været bred enighed om har været at det som udgangspunkt giver rigtig god mening

at partierne kan stemme for de forslag som de synes er gode mens de kan undlade at stemme for de forslag

jeg skal ikke påstå her at det

det ville være at skyde helt over målet når der er tale om

inden for det samme felt så det er ikke

samleforslag har vi set noget der havde en helt anden karakter end det her ikke desto mindre

vi opdelte lovforslaget

at vi får en opdeling på den baggrund at

lovforslag l en hundrede og to og firs

er blevet enig med sig selv om at give et tillægsstipendium til

form for ligestilling fordi der allerede findes

som man ikke har når man ikke har en funktionsnedsættelse

set det der er kodeordet for at forstå lovforslaget og alt sammen

har det jo så som ultimativt formål at personer med en funktionsnedsættelse får en højere erhvervsdeltagelse med de økonomiske muligheder det giver og med de

de ting vi taler om i dag relaterer sig til

og et større fribeløb og så

unge med fysisk og psykisk handicap en af de ting der gjorde rigtig meget indtryk på mig da jeg studerede i england var den markante forskel på at studere og at der stort set ikke blev givet stipendier til studier over bachelorniveau og det er det man kalder government grant i england

jo reelt at det kun var unge med rige forældre der havde mulighed for en længere videregående uddannelse

i danmark så det betød at jeg kom til at sætte

den danske model som vi har herhjemme med su den er jo med til at udligne sociale skel og til at give unge med forældre der ikke har lange uddannelser en mulighed for at vælge lige så frit som andre i alternativet mener vi at vi skal have frie og lige muligheder for at tage en uddannelse og derfor støtter vi forslaget som er

af uddannelses og forskningsministeren i dag har tre og halvfjerds procent af alle landets studerende et studiejob og ud over at

supplere økonomisk til de studerendes økonomi og mulighed for at betale husleje og

bruge sin viden fra studierne i praksis og skabe en forbindelse til arbejdsmarkedet jeg har selv arbejdet ved siden af mine studier og min erfaring er at

rigtig godt og det er også et dannende element hvor man modnes og gøres klar til livet efter studierne overordnet set synes vi at

su er en relativt lav ydelse og derfor mener vi det er naturligt at man supplerer med arbejde ved siden af vi er også klar over at der kan være problemer som

både dansk magisterforening og akademikerne finder det problematisk hvis det rykker ved balancen mellem

så vi skal selvfølgelig passe på at vi ikke medvirker til at øge stress blandt de studerende den sidste del af forslaget

handler om unge med fysisk og psykisk handicap som skal kompenseres økonomisk for ikke at kunne påtage sig et job og det er vi rigtig positive over for ligesom dansk folkeparti og enhedslisten er vi også opmærksomme på at der stadig er problemstillinger i forhold til unge og uddannelse af unge med handicap

det mål når vi diskuterer uddannelsespolitik at alle unge uanset hvor de kommer fra

og uanset hvad de har af fysiske eller psykiske muligheder skal

været en helt tydeligt skævvridning i den måde

har hjulpet elever og studerende med fysiske og psykiske handicap

at man har kunnet få et handicaptillæg når man gik på en videregående uddannelse men ikke når man gik på en erhvervsuddannelse nede i fællessalen har vi brugt hele dagen på at diskutere hvordan vi kan sikre at alle får en uddannelse i danmark og

man har et fysisk eller psykisk handicap

blive kompenseret økonomisk så man kan få det til at

økonomien der presser en ud af uddannelsen

at vi efter næste næste valg nu når vi nok ikke meget mere inden et folketingsvalg

få igangsat en række initiativer

har til mål at hjælpe unge med fysiske og psykiske handicap hele vejen op igennem uddannelsessystemet

men nu lykkedes det altså at få det her handicaptillæg igennem på erhvervsuddannelserne

et klassisk politisk kompromis det var rigtig vigtigt for sf det er noget vi har kæmpet for længe regeringen spillede i finansloven ud med et forslag om at

arbejde mere ved siden af uden at blive straffet i suen det var ikke særlig vigtigt for sf vi havde også gerne brugt pengene anderledes og det har vi også

flere gange vi læser også de bekymringer der er blandt høringssvarene som

har fuldtidsstudier selv om det er et krav at man har det

så efter det her forslag så det er noget vi vil holde øje med men for at være helt ærlige

en ret stor økonomisk

så det det synes vi er et godt kompromis og derfor bakker vi også op om hele forslaget der er stadig nogle ting man kan gøre og nogle af dem vil jeg

for elever med handicap der er nogle af høringssvarene

bekymring for kriterierne for at få fat i det her

handicaptillæg altså at det er ret svært og at det også

de kriterier har vi faktisk lovet hinanden i kredsen at vi vil kigge videre på

har vi både på erhvervsuddannelserne men også på mange andre studier det problem

er en fornøjelse at være minister og igen stå her

bred opbakning jeg vil ganske kort sige at lovforslaget følger op på vores aftale i su forligskredsen om at indføre tillægsstipendium til elever på erhvervsuddannelserne med en funktionsnedsættelse det vi kalder handicaptillæg

for at kunne modtage et tillæg til det almindelige su stipendium når de har en funktionsnedsættelse som giver betydelige begrænsninger i evnen til at have et arbejde

af uddannelsen med det her lovforslag

er at sidestille dem med deres medstuderende som godt kan tjene penge ved siden af

deres studier ved at forhøje fribeløbet med tusind kroner per måned vi giver dem mere frihed og fleksibilitet end de har i dag

de uddannelsessøgende der kan og vil arbejde mere ved siden af deres uddannelse

og jeg er stolt over at vi kan være enige om det og at vi blev enige i forligskredsen

om måneden og den anden gruppe som har muligheden for at arbejde ved siden af og måske gerne vil arbejde mere end de gør i dag giver vi også mulighed for

faktisk de hænger sammen jeg håber stadig væk at enhedslisten kraftigt

rigtig rigtig godt forslag

og derfor har vi også som som en udløber af den

blev refereret til og diskussionen i forligskredsen jo også

generel holdning i venstre om

vi altid skal se på hvordan vi skruer det hele bedst muligt sammen

vi bedt en ekspertgruppe om at kigge på det her man skal huske

sat i verden for at sikre at vi har en

høj fordi vi har en ambition om at mere end halvtreds procent af de tredive

lægge skjul på at det er vanskeligt dels fordi mange ikke er entusiastiske dels fordi en mindre kreds af lande aktivt modarbejder åbenhed lad mig konkret fremhæve tre af regeringens centrale prioriteter for det

åbenhed omkring medlemslandenes positioner og øget åbenhed omkring forhandlingerne mellem rådet og europa parlamentet for det andet skal langt flere af rådets dokumenter fra starten automatisk lægges frem for offentligheden på internettet for det tredje skal vi have skabt ændringer der kan øge den demokratiske kontrol med lovgivningsarbejdet rådet skal i langt højere grad og mere systematisk anvende procedurer som ligner dem der anvendes i

i forhold til hvordan rådet vedtager sin forhandlingsposition

der er med andre ord ingen tvivl om at vi skal have mere åbenhed på en række helt centrale områder men det er samtidig afgørende for regeringen at de løsninger som vi finder også fungerer i praksis

de tager hensyn til effektiviteten i rådets arbejde det betyder at der også i fremtiden vil være brug for at egentlige forhandlinger kan ske i et fortroligt rum det kender vi også her i folketinget hvor for eksempel forhandlingerne om forlig finder sted bag lukkede døre regeringen arbejder aktivt og målrettet for at øge åbenheden omkring rådets arbejde

både håber og tror at vi kan opnå et godt resultat men som jeg sagde før

lægge skjul på at der er tale om svære forhandlinger og det er heller ikke nogen hemmelighed at der er dele af forslagene fra de nationale parlamenter som regeringen har visse forbehold over for

det i praksis vil være vanskeligt at få gennemført men alt i alt

mange gode elementer i beslutningsforslaget og brevet fra de nationale parlamenter derfor

ser regeringen grundlæggende positivt på det og jeg tror at vi

mindre justeringer i udvalgsarbejdet vil kunne nå dertil hvor regeringen ved andenbehandlingen vil kunne stemme for

for øget åbenhed i eu konkret ser vi gerne at vi med afsæt i brevet fra de nationale parlamenter i første omgang fokuserer på de forslag til øget åbenhed i rådet der allerede forhandles om og hvor det er realistisk at opnå fremskridt danmark har sammen med vores ligesindede en reel chance for at skabe øget åbenhed omkring rådets arbejde men det er op ad bakke i forhandlingerne og det kræver at vi ikke gør det bedste til det godes fjende vi er nødt til at prioritere og bruge vores kræfter der hvor mulighederne for at skabe øget åbenhed

vil regeringen derfor forvalte den danske linje på den måde som i praksis giver den bedste chance for at opnå konkrete og brugbare resultater og vi vil samtidig

det jeg håber også rigtig meget at vi vil kunne ende i en situation hvor vi vi står som et samlet folketing

den danske regering af sted med fuld opbakning til at kæmpe for mere åbenhed

det hollandske underhus har taget initiativ til at samle en lang række nationale parlamenter om et krav om mere åbenhed det har vi bakket op i folketingets europaudvalg

så jeg håber vi kan ende med at være samlet men bare for at forstå

ordet formand og også tak til enhedslisten for at

det her forslag for på den måde at tvinge debatten ind i

bakker op om alle de initiativer som

beslutningsforslag men som vi faktisk også selv har været med til at skrive under på

på vegne af det danske folketing det har

som formand for europaudvalget og vi står også fuldstændig inde for alle de fire specifikke tiltag der gerne skulle øge åbenheden om rådets arbejde

leder af det særlige skattesnydsudvalg også

adskillige omgange rejst kritik af den lukkethed der er i rådet heriblandt også at det overhovedet

beslutningsforslag tager højde for en række af de ting vi

får samlet et så vidt muligt fuldstændig enigt folketing om

gælder selvfølgelig også regeringen og derfor hilser jeg udenrigsministerens melding på talerstolen i dag

at man under udvalgsarbejdet er villig til at se på

det mener vi rent faktisk vil stå stærkest selvfølgelig

er nødt til at være en smule livrem for at regeringer kan forhandle med hinanden

i et samspil mellem folketing og regering

støtter jo grundlæggende alle initiativer der kan skabe mere gennemsigtighed i lovgivningsprocessen i den europæiske union allerhelst så vi selvfølgelig gerne sådan en mere grundlæggende reformering af måden hvorpå beslutninger træffes for eksempel

tildele de nationale parlamenter initiativret og mulighed for reelt at standse eu lovgivning gennem et

kommissionen ikke havde mulighed for at sidde overhørig dette ville sikre den størst mulige demokratiske legitimitet bag beslutninger truffet i i eu den demokratiske legitimitet i de europæiske lande findes nemlig hverken i rådet kommissionen eller europa parlamentet men alene i de nationale parlamenter der i dag spiller en såre beskeden rolle i tilblivelsen af eu lovgivning vi foretrækker altså en grundlæggende reform af beslutningskompetencerne i eu

selvsagt ethvert skridt der går i den rigtige retning og det er ubestrideligt at forhandlingerne i regi af rådet coreper

mest mørkelagte dele af eus beslutningsgang i danmark har vi et europaudvalg der skal give mandat til regeringen om forestående forhandlinger men det er jo langtfra et system man kender til i andre eu lande

dermed bliver de beslutninger som træffes af regeringer og embedsmænd i forbindelse med forhandlinger i

omgivet af stort hemmelighedskræmmeri manglende mulighed for demokratisk indsigt kontrol og påvirkning det er afgørende vigtigt at der gøres noget ved dette de seks og tyve nationale parlamenter har rettet søgelyset mod netop mørklægningen af rådets forhandlinger igennem henvendelserne fra december forrige år det er positivt at disse lande nu

har valgt at tage handsken op og

også rigtig positivt at det ser ud til at vi kan komme et rigtig langt stykke hen ad vejen i dag

beslutningsforslaget det her forslag fra enhedslisten

enhedslisten for at rejse en væsentlig debat vi har haft en hel del beslutningsforslag fra enhedslisten om eu spørgsmål

den senere tid og man kunne næsten håbe at det betyder at enhedslisten har opgivet sin modstand

og har vænnet sig til tanken om at det nok er kommet for at blive

samarbejde som overhovedet muligt forslaget her handler

åbne døre kunne man sige i det europæiske samarbejde der sparker man lidt

vil jeg også tilslutte mig udenrigsministerens ord om at vi

i beslutningsforslaget men der vil under udvalgsarbejdet skulle arbejdes lidt med enkelte af

præciseringer og justeringer som udenrigsministeren også var inde på som vi

skal arbejde videre med i udvalgsarbejdet men mon

om at vi skal tage det

er kommet fra de seks og tyve parlamenter altså samarbejdet

til os men det skal selvfølgelig skæres til på en måde så

udenrigsministeren at man ønsker en række justeringer hvad er venstres position

på det vi allerede har gjort i folketingets europaudvalg der

det her forslag er jo tænkt som

man sige et rygstød til den danske regering

ønsker forslagsstillerne at pålægge regeringen at arbejde for at gennemføre en række forslag om mere åbenhed i rådet og som

er det jo en tanke man helt principielt

havde sympati for nogle tanker som det sådan set indirekte selv har

skrevet under på gennem europaudvalget fra de seks og tyve lande der støtter erklæringen fra

en bredere enighed og få drøftet tingene igennem det vigtige for os er selvfølgelig at der er en eller anden form for balance mellem åbenhed og et nødvendigt af hensyn til fortrolighed og selvfølgelig også at der er noget realisme i det vi

igen fordi jeg er så nysgerrig

en balance mellem åbenhed og så muligheden for at

vil kunne bakke op om det her når jeg spørger er det

fordi vi faktisk i virkeligheden med det her forslag bygger videre på en enighed vi allerede har haft i folketingets europaudvalg

det går jeg også ud fra de andre partier mente eftersom

jo ikke nogen tvivl om at

dokumenter bliver offentliggjort og hvor man kan finde

hvordan man klassificerer dokumenter

have en stærkere finger

der skulle være behov for at ændre siden vi sidst nåede til en enighed i folketingets europaudvalg det vil jo så foregå i en udvalgsbehandling

er fair nok at man ikke kan løfte sløret for det men i virkeligheden kunne det jo være rigtig godt for muligheden for at have en god debat om

eksempel på at man godt kan tale sammen og tale sig

har vi en enormt god hjemmeside hvor man kan finde alt hvad man skal bruge af dokumenter til lovbehandling og så videre

emne i det europæiske samarbejde det er ikke en ny diskussion

hvert fald erindrer det da

en del af det nationale kompromis at den daværende regering skulle arbejde for mere åbenhed og demokrati i eu ånd hed det jo å n d åbenhed nærhed og demokrati var det slogan som man man arbejdede

arbejder med ting som ligner lovgivningsarbejde

og der kommer vi heller ikke det er stadig væk nationalstaterne

man vedtager meget vidtgående beslutninger som

for visses vedkommende skal implementere gennem love for andres vedkommende

nogle forordninger hvor det er direkte lov

meget vidtgående beslutninger som går ind og påvirker medlemslandenes juridiske politiske og

systemer derfor er det jo rimeligt at kræve at

de samme krav til åbenhed som der eksempelvis er her i

omkring udvalgsarbejdet for eksempel det er ikke alle der mener at det altid en fordel men

alligevel det er fordi det kan betyde at borgerne kan følge med i

grad transparensen er vigtig

jo også det som har været oppe i eu og som

ved flere lejligheder kritiseret den manglende åbenhed og

med en såkaldt strategisk undersøgelse

om vi kan lande med en fælles beretning det håber jeg på vi kan

i tvivl kan man jo se på den aktuelle debat vi har haft de seneste dage om eus sortlistning af skattely eller mangel på samme det foregår bag lukkede døre uden adgang for offentligheden og for pressen forslaget om den opdaterede liste som i dag blev vedtaget af finansministrene

er udarbejdet af en arbejdsgruppe bag lukkede døre da vi i går drøftede den opdaterede liste i folketingets

europaudvalg måtte vi ikke nævne navnene på landene

femten timer før udvalgsmødets start det er jo helt absurd at man på den måde

i processen før det er for sent og før alting er besluttet enhedslisten er jo ikke ene om at kritisere lukketheden

manglende åbenhed i eu det kan man høre klart på de tilbagemeldinger der er kommet fra folketingets partier og fra udenrigsministeren

som herre rasmus nordqvist sagde og herre holger k nielsen også nævnte har eus egen ombudsmand i flere omgange kritiseret eu for

være for lukket yderligere er der jo

en proces som også blevet diskuteret i dag hvor en række nationale parlamenter nærmere bestemt seks og tyve nationale parlamenter i eu

presset på for at få mere åbenhed i eu systemet det er jo et arbejde som vi i folketingets europaudvalg

som har været i det hollandske parlament om at arbejde for mere

ministre fra de forskellige medlemslandene træffer en række meget vidtgående og vigtige beslutninger for ganske almindelige mennesker i danmark og i de andre eu lande

fra enhedslistens side at det er helt naturligt at sikre at den danske regering

omkring de her initiativer og i virkeligheden får folketingets

gøre det så man står stærkt i forhandlingerne om at kræve mere åbenhed i i eu underhuset i det hollandske parlament vedtog den toogtyvende februar to tusind og atten med enstemmighed at opfordre den hollandske regering til at sikre at de fire forslag fra de seks og tyve nationale parlamenter drøftes

kommende formelt eu topmøde og at den hollandske regering aktivt taler for vedtagelsen af de forslag som de nationale parlamenter har fremført vi synes fra enhedslistens side at det er oplagt at

om den hollandske regerings forslag og at vi ligeledes arbejder for

gennemført det er helt afgørende at vi får flere dokumenter frem

diskussioner omkring de vigtige beslutninger som bliver truffet i eu

behov for både som folketingspolitikere og som offentlighed

til de diskussioner som som foregår så vi får mest mulig åbenhed selvfølgelig med respekt for at at man skal kunne træffe beslutninger forslaget fra det hollandske underhus vil ikke løse alle problemer med manglende gennemsigtighed i eu men det vil være et vigtigt skridt i den rigtige retning

det er noget der har været kæmpet for rigtig længe men ikke desto mindre gør det jo at det er vigtigt at vi forhåbentlig

samlet som et dansk folketing der kan give den danske regering et klart mandat til

de forhandlinger som så allerede pågår som

stå rank og og stærk i kampen

for åbenhed jeg håber at vi kan få et rigtig godt udvalgsarbejde hvor vi kan nå til enighed

stå fast på på det vi allerede er blevet enige om i folketingets europaudvalg i forhold til kravene fra fra de nationale parlamenter jeg vil gerne takke for de mange positive tilsagn der er kommet

formand vi

skal jo forholde os til at

er deres behandling pleje og omsorg

fuldstændig afhængig af at de principper den grundtanke og den viden der ligger til grund for pleje behandling og omsorg

er opsamlet med baggrund i hvad der er god praksis og hvad der virker derfor er det her lovforslag er et rigtig godt lovforslag

også i fremtiden at rammen for sundhedsforskning i danmark får en endnu bedre platform en endnu bedre betingelse for netop det at man skal gøre brug af viden og den viden

jo i høj grad også forbundet med

det er de enkelte patienter i dag er udsat for derfor skal man forstå at nutidens behandling på sygehuset bygger på fortidens indsamlede viden og data og at fremtidens gode behandling og forbedrede vilkår i høj grad bygger på det man samler ind af viden og sundhedsdata i dag det der er

er jo at sikre at man får skabt bedre rammer og at man får en sikkerhed bygget ind i forhold til sundhedsforskningen der bliver nu stillet krav om at videnskabsetiske vurderinger af de sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter bliver samlet

men også det rent forskningsmæssige det er også sådan at man flytter kompetencen i forhold til hvem der skal godkende videregivelse af patientjournaloplysninger til brug for forskning statistik og planlægning fra det der i dag hedder styrelsen for patientsikkerhed og over til regionsrådene som kender til

man har ude i de enkelte regioner også med regionale videnskabsetiske komiteer

få rationaliseret få tingene gjort endnu mere smidige og det synes vi fra socialdemokratisk side på alle måder er godt så længe sikkerheden og trygheden

der er den nye ramme vi kan også godt lide at der i lovforslaget er sat en ramme for hvordan tidsfristen skal være i forhold til sagsbehandlingen

vi ved at forskning i høj grad også

man gerne vil have noget fremdrift og det er klart at hvis man skal vente på tilladelserne

kan tingene gå unødvendigt i stå

er fremlagt her fra regeringens side

mulighed for at give tilladelse til at autoriserede sundhedspersoner

de person og patientjournaloplysninger der er brug for

den forskning som altså er godkendt i de regionale videnskabsetiske komiteer vi synes fra socialdemokratisk side at det

vi bærer her i folketinget et utrolig stort ansvar for hele tiden at skabe de bedst mulige rammer som sagt ikke blot for for de patienter og den behandling vi i den nære fremtid skal sørge for at danske patienter bliver tilbudt men også ud i fremtiden og så hviler der også et særligt ansvar på os som sådan en

til glæde for hele verdens befolkning og også de samfund i verden som slet ikke har de ressourcer de muligheder og de datasystemer og de akkumulerede data som vi rent faktisk har i danmark

det her lovforslag skal være med til at sikre borgerne tryghed og tillid

skal sikre bedre rammer for forskningen i patientjournaloplysninger ved at sikre en mere effektiv procedure for adgang til disse oplysninger til brug for forskning statistik og planlægning i dag er det sådan at patienter

er beskyttet af en komitélov og formålet med loven er at beskytte patienterne for unødig skade hvis de indgår i et lægemiddelforsøg hvis et studie anses for at være et lægemiddelforsøg skal forsøget anmeldes til lægemiddelstyrelsen og til de etiske komiteer hvorefter man ser på om det er etisk forsvarligt

har mulighed for at blive vurderet vi skal sikre en god opbevaring af data og en sikker tilgang når det skal bruges til enten statistik eller til forskning men vi skal også kunne garantere folk at deres data ikke misbruges samt sikre deres anonymitet når der er oplysninger der trækkes ud så det er selvfølgelig nogle af de ting

jeg gerne vil høre ministeren garantere der sker med det her forslag et andet ben i

fra styrelsen for patientsikkerhed til regionsrådene

forudsættes at man placerer kompetencen

sekretariaterne for de regionale videnskabsetiske komiteer det her mener man reducerer antallet af forskellige instanser som forskerne henvender sig til men vi er faktisk ikke helt trygge ved den idé først og fremmest kan vi ikke helt se at det reducerer antallet af instanser når man går fra

tænkt det ind i en sundhedsreform selv når man læser danske regioner og de enkelte regioners

det er hensigtsmæssigt at flytte kompetencen så det er også nogle af de ting jeg vil spørge ind til i forhold til samtykkedelen står vi i dansk folkeparti hvor vi hele

har stået vi mener at der skal samtykke til eventuelt som nogle også nævner metasamtykke for at kunne få indsigt i rent private forhold og andre fortrolige oplysninger fra patientjournaler det sidste element er en mulighed for at ledelsen på behandlingssteder kan give tilladelse til at autoriserede sundhedspersoner der er ansat i sundhedsvæsenet hvis det er godkendt af de forskellige instanser

vi skal forlæns ind i den og i venstre hilser vi fremtiden velkommen vi lever i en tid hvor data og information flyder mere og mere hvor vi udveksler data og information på tværs

i høj grad driver udviklingen

bruge data kan vi forudse mønstre opdage nye sygdomme forebygge sætte ind tidligere og målrette behandling og vi kan ruste patienterne til en bedre behandling fagre nye verden er blevet hverdag nye muligheder nye forpligtelser nye risici for misbrug af danskernes værdifulde data

mellem på den ene side at sikre integritet og stram styring af adgang til personfølsomme data og på den anden side at lukke op for posen så vi også i morgen har mulighed for at drive forskning og udvikling

sørge for at personoplysninger opbevares og anvendes forsvarligt og med respekt for den enkeltes privatliv og samtidig give mulighed for at forskere kan anvende de datamæssige værktøjer der kan bidrage til at sikre fremtidens borgere bedre forebyggelse og fremtidens patienter

er villige til at dele deres data til fællesskabets bedste

at dele egne data

og gør databehandlingen tryggere for patienterne vores brug af data handler i høj grad om etik og derfor er de videnskabsetiske vurderinger et vigtigt instrument når adgangen til data skal vurderes forskning ved brug af danskernes sundhedsdata skal være til fællesskabets bedste men det må ikke blive et bureaukratisk monster for forskerne at få adgang med lovforslaget reduceres antallet af institutioner som forskerne skal rette henvendelse til når de ønsker adgang til patientjournaloplysninger kompetencen flyttes fra styrelsen for patientsikkerhed til sekretariaterne for de regionale videnskabsetiske komiteer såfremt et forskningsprojekt ikke er omfattet af komitéloven er det fortsat styrelsen for patientsikkerhed der skal godkende videregivelsen af information uanset om man er forsker patient eller bare står i køen i supermarkedet for at købe en liter mælk ja så er ventetid en sand dræber

på fem og tredive dage over hvor lang tid sagsbehandlingen må tage når en forsker ansøger om adgang til patientjournaloplysninger i dag er der ingen tidsfrist reguleret ved lov og formålet med at introducere en nu er selvfølgelig at bidrage til en hurtigere og mere smidig sagsbehandling

men ikke mindst forbedres rammerne for den kliniknære forskning med lovforslaget her ledelsen på et givent behandlingssted eller den dataansvarlige myndighed for de respektive patientjournaloplysninger kan give tilladelse til at personer der er ansat i sundhedsvæsenet kan indhente data til brug ved konkret forskning såfremt der er givet en tilladelse efter komitéloven eller sekretariatet for en regional videnskabsetisk komité

ansvarlig brug af data til gavn for patienten fra juni sidste år på baggrund af dataudspillet indgik alle folketingets partier i juni to tusind og atten en aftale om bedre brug af data og det er et stærkt fælles udgangspunkt som bygger videre på de syv principper for moderne og sikker brug af sundhedsdata som vi blev enige om tilbage i februar to tusind og sytten

så uanset om man er patient hos en alment

l en hundrede og tre og halvfems som behandles her i dag omhandler en styrkelse af borgernes tryghed og tillid til sundhedsforskning hensigten er at sikre samme beskyttelsesniveau ved sensitive tørre data som genkortlægninger

udledt af væv som der er ved såkaldt våde data altså vævsmateriale i enhedslisten støtter vi at man i takt med den teknologiske udvikling tilpasser lovgivningen så borgerne sikres størst mulig sikkerhed i omgangen med deres sundhedsdata lovforslaget omfatter fire elementer krav om videnskabsetisk vurdering

forskningsprojekter overflytning af godkendelsen af forskningsadgang til patientjournaloplysninger fra styrelsen for patientsikkerhed til det videnskabsetiske komitésystem indførelsen af en tidsfrist på fem og tredive dage for sagsbehandling af ansøgninger om godkendelse af videregivelse

patientjournaloplysninger til brug for forskningsprojekter af væsentlig samfundsmæssig interesse statistik eller planlægning og endelig indførelse af mulighed for at ledelsen på behandlingsstedet eller den dataansvarlige sundhedsmyndighed kan tillade at autoriserede sundhedspersoner

for godkendte forskningsprojekter og at der kan ydes teknisk bistand i forbindelse med indhentningen

indføres en videnskabsetisk vurdering af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

dog enige i lægeforeningens bekymring i forhold til den uklare definition af hvilke forskningsprojekter der skal underkastes en reel videnskabsetisk komitévurdering det fremgår ikke klart af lovforslaget om risiko for sekundærfund som kan medføre stigmatisering vil medføre en vurdering af en videnskabsetisk komité

godt ønskes en klarere definition af hvilke kriterier der lægges til grund for en videnskabsetisk komitévurdering det er et spørgsmål vi vil forfølge i udvalgsbehandlingen

for patientsikkerhed kan vi ligeledes støtte

til at løse opgaven hos de videnskabsetiske komiteer og ved udvalgsbehandlingen forsøge at få det klarlagt for at sikre at regionerne kompenseres for den ekstra udgift det måtte medføre for at mindske den kollegiale betydningen af at læger i komitésystemet godkender andre lægers projekter bør man i tillæg overveje at styrke vægten af lægmænd i komitésystemet samtidig med at persondataretslig og datateknisk kompetence tilføres

finder vi det i enhedslisten ærgerligt at man i lovforslaget ikke får klarlagt tydelige regler for samtykke især fordi forslaget handler om borgernes tryghed og tillid til sundhedsforskning for langt de fleste borgere vil gerne give samtykke til forskning de har nemlig fuld tillid til sundhedsvæsenet ganske vist en tillid det til tider har

men alligevel vil de gerne give data videre af hensyn til forskning og fællesskabets bedste og dermed bidrage til at forbedre den generelle sundhedstilstand i befolkningen de vil bare gerne spørges først derfor havde det været oplagt at indføje den mulighed for metasamtykke som det etiske råd foreslog tilbage i to tusind og femten for tillid skabes primært ved at inddrage borgerne i beslutningsprocessen og dermed give dem tryghed for at de ved hvad deres sundhedsdata bruges til når der forskes

ikke en floskel tidligere døde man af en lungebetændelse i dag får man en gang penicillin og vi har fået vacciner som kan redde liv forebygge og endda udrydde sygdomme som før udviklede sig til epidemier

døde i dag har vi endda medicin som kan forebygge visse kræftformer som for eksempel hpv livmoderhalskræft

medicin som kan forebygge hiv og måske helt udrydde denne forfærdelige sygdom og immunterapi som kan hjælpe kræftpatienter med mere målrettet behandling med færre bivirkninger

og det er jo helt fantastisk men det kommer ikke af

og enorme private investeringer i udvikling af ny medicin som har kæmpe betydning for vores overlevelse og livskvalitet men det kræver at til rådighed for den her forskning og udvikling af ny medicin i danmark er vi ret unikke til datadeling og behandling og borgerne har meget stor tillid til at deres data ikke misbruges denne tillid er altafgørende ikke at svigte borgerne skal fortsat kunne stole på at deres data ikke havner i forkerte hænder og det er virkelig utilgiveligt at vi flere gange har set at kommuner og andre offentlige instanser ved uheld og lemfældig omgang har lækket borgernes data det må bare ikke ske det her lovforslag har til formål at styrke borgernes tryghed og tillid til sundhedsforskning og samtidig skabe bedre og smidigere rammer for sundhedsforskning i danmark på tillidssiden foreslås at også forskning i såkaldte

udviklet af biologisk materiale fremover skal vurderes og godkendes

sådan som det i dag er tilfældet med våde data det er især aktuelt ved genomforskningsprojekter altså projekter hvor der foretages en fuld dna analyse

kan ingen borger få foretaget en fuld dna analyse uden informeret samtykke og det er indrettet så alle kan finde ud af det også selv om man er meget syg og tappet for ressourcer og selv om man måske ikke har nogen til at hjælpe sig det har været meget vigtigt for liberal alliance at informeret samtykke skulle være nemt og tilgængeligt for alle så der er simpelt hen udarbejdet to formularer som udleveres hos lægen den ene krydser man af på og

ønsker man ikke det og udfylder man ikke formularen kan analysen ikke

mine genetiske oplysninger må kun benyttes til behandling af mig selv eller formål

så får man en kvittering tilsendt

vævsanvendelsesregisteret og ens data kan ikke anvendes til andet end ens egen

tilbage til lovforslaget her med de mere smidige rammer der lægges op til mindre bureaukrati så lægen får mere tid til patienter fordi andet sundhedspersonale som er underlagt tavshedspligt kan tage sig af den mere praktiske del af

formidling af data samtidig bliver det ændrede system med videnskabsetiske komiteer for forskere det giver lettere adgang og mindre bureaukrati dertil kommer at vi indfører en tidsfrist

lovforslaget handler om de tidligere ordførere har gennemgået

jeg vil tage lidt udgangspunkt i nogle høringssvar og de formuleringer der er

vurderer at lovforslaget understøtter en fornuftig balance mellem en beskyttelse af borgernes integritet og privatliv på den ene side og bedre rammer for sundhedsforskning på den anden side og det er sådan set det som det her lovforslag handler om i alternativet vil vi gerne understrege at

det er derfor også en afvejning hvor langt

som jeg siger udgangspunkt i høringssvarene hvor blandt andet også forbrugerrådet tænk støtter lovforslaget og finder det grundlæggende meget positivt at

forholder sig indgående til de mange videnskabsetiske problemstillinger som sundhedsforskning kan medføre for forbrugerne

forskningsprojekterne skal anmeldes og godkendes af det videnskabsetiske komitésystem

indførelsen af krav om videnskabsetisk vurdering af

sundhedsdata i videnskabelige forskningsprojekter er særdeles hensigtsmæssigt idet det kan medvirke til at styrke borgernes tryghed og tillid til sundhedsforskning så overordnet set

positive over for det her lovforslag

vi har også ligesom andre har nævnt

enhedslisten var inde på at der er nogle spørgsmål der skal drøftes i udvalgsbehandlingen blandt andet

høringssvarene hvor der gives udtryk for en utilfredshed over at den personkreds der kan tilgå data bliver afgrænset det er blandt andet noget kræftens bekæmpelse giver udtryk

lovforslag har som rigtig mange allerede har sagt til formål at styrke borgernes tryghed og tillid i forhold til deres personoplysninger i forbindelse med

sundhedsforskning anvendes videnskabsetisk forsvarligt desuden foreslår regeringen med forslaget at der

skal sikres bedre rammer for forskning i patientjournaloplysninger ved at sikre en mere effektiv procedure for adgangen til disse oplysninger til brug for forskning sf hilser lovforslaget velkommen i sf mener vi at hensynet til forsøgspersoners rettigheder sikkerhed og velbefindende er altafgørende og skal gå forud for alt andet det er vigtigt for os at vi fortsat i fremtiden kan markere os på sundhedsvidenskabelige resultater og forskningsprojekter men det må aldrig blive et spørgsmål om patientjournalens sikkerhed

sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter i fremtiden

der er også et men vi må aldrig risikere at komme til at sætte kikkerten for det blinde øje i vores begejstring for forskning datasikkerhed er og bliver altid vigtigst vi har bemærket at blandt andet det etiske råd lægeforeningen og dansk psykolog forening har en række bekymringer i forhold til databeskyttelse og samtykke til videregivelse af oplysninger som vi tænker skal drøftes i det videre arbejde

bemærkningerne regeringen offentliggjorde jo sit dataudspil den ottende juni to tusind og atten hvor fokus blandt andet var på en ansvarlig og balanceret brug af data med patienten i centrum det er nemlig vigtigt for regeringen at den rigtige viden er i de rigtige hænder på det rigtige tidspunkt og

også det der efterfølgende udkrystalliserede sig i en fælles bred politisk aftale

om hvordan vi sikrer en bedre anvendelse af sundhedsdata og digitalisering i sundhedsvæsenet og som vi også har behandlet i et selvstændigt lovforslag men et af de elementer der også fremgik af regeringens dataudspil er at skabe en tryg og tidssvarende lovgivningsramme for brugen af sundhedsdata

tak for de grundlæggende positive og opbakkende ord

lovforslaget indeholder jo fire elementer som har til formål at styrke borgernes tryghed og tillid til

og samtidig også skabe bedre og mere smidige rammer for sundhedsforskningen i danmark borgerne kan allerede i dag have tillid til og være trygge ved at deltage i forskning på sundhedsområdet men der er også punkter hvor vi ønsker

styrke det yderligere i dag er der alene krav om at forskningsprojekter med biologisk materiale skal anmeldes og godkendes af det videnskabsetiske komitésystem forskningsprojekter der alene indeholder tegnbaserede data altså tørre data skal i dag ikke anmeldes og godkendes af det videnskabsetiske komitésystem

ubetydelig rolle om data er lagret i biologisk materiale og i biologisk form eller på en

det gør sig særlig gældende ved genomforskningsprojekter

er meningsfuldt at skelne mellem formen for opbevaring af den våde biologiske prøve og det tørre datasæt er afledt af det biologiske materiale

det der gælder for den biologiske prøve altså de våde

betyder det så jo bioinformatiske data er sensitive når der er risiko for væsentlige helbredsmæssige sekundære fund det kan også være fund der ikke er omfattet af projektets formål de sekundære fund vurderes af væsentlig betydning for forskningsdeltageren når det er livstruende eller der er tale om en klart alvorlig sygdom som i væsentlig grad vil kunne behandles forebygges eller lindres

en uvildig trykprøvning af om projektet er relevant etisk forsvarligt og tager de nødvendige hensyn

patientjournaloplysninger til brug for forskning statistik eller planlægning fra styrelsen for patientsikkerhed til de regionale videnskabsetiske komitér

og hvor sekretariaterne er placeret sammenfaldende med regionerne det foreslås også at indføre en tidsfrist for sagsbehandlingen på fem og tredive

høre at der er en række spørgsmål til den del af lovforslaget som jeg selvfølgelig stiller mig til rådighed for at svare på i forbindelse med udvalgsbehandlingen eller i dag men jeg tror også

at der jo i dag er en række godkendelsesinstanser som forskere skal have overblik over for at få de rette tilladelser til at gennemføre sundhedsforskning

noget skal indhentes hos sundhedsdatastyrelsen noget skal indhentes hos styrelsen for patientsikkerhed

videnskabsetiske komitésystem så man kan sige når vi gerne vil lægge det ud

for at forenkle indgangen for forskerne

at man ved at det er det videnskabsetiske komitésystem hvor man ligesom skal indhente

og tilladelser der skal gives i dag er kompetencen til at godkende ansøgninger for videregivelse af patientjournaler til brug for forskning som sagt placeret i styrelsen for patientsikkerhed men anmeldelsen af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter sker til komitésystemet

man i dag har to steder man går hen hvor vi sådan set mener at det for den enkelte forsker og også i forhold til overskueligheden og overblikket i forhold til systemet er bedre

vil være den samme administrative og juridiske vurdering af ansøgninger som det der foretages i dag og som jo så vil skulle videreføres af sekretariaterne for de regionale videnskabsetiske komiteer og med tidsfristen på de fem og tredive dage vil vi også få en kortere sagsbehandlingstid end det vi har i

ansøgningerne og vurdere det på en måde hvor man

sundhedsvæsen det sidste element i lovforslaget er et forslag om at ledelsen på behandlingsstedet eller den dataansvarlige sundhedsmyndighed kan give autoriserede sundhedspersoner der er ansat i sundhedsvæsenet mulighed for under visse betingelser at indhente patientjournaloplysninger til brug for konkrete forskningsprojekter hvis projektet eller videregivelsen af oplysningerne er godkendt af rette myndighed

godkendt videregivelsen af patientjournaloplysninger af styrelsen for patientsikkerhed og dernæst

oplysningerne videregives af den dataansvarlige det betyder at medarbejderne hos den dataansvarlige for eksempel sundhedspersoner på et behandlingssted i dag skal fremfinde de pågældende oplysninger inden de så kan videregives til en forsker med forslaget lægger vi op til at

indhentningsmuligheden på den måde kan skabe en bedre ramme for en kliniknær forskning og det er der i høj grad behov for

er også nogle begrænsninger blandt andet at der skal være tale om en autoriseret sundhedsperson der er ansat i sundhedsvæsenet at ledelsen på behandlingsstedet eller den dataansvarlige sundhedsmyndighed skal give tilladelsen til selve indhentningen og at forskningsprojektet gennemføres i tilknytning til den autoriserede sundhedspersons ansættelse i sundhedsvæsenet

også at ledelsen på behandlingsstedet kan give tilladelse til at en anden person der er underlagt en lovbestemt tavshedspligt

af sin phd studerende eller af folk der er teknisk kyndige til at indhente data der er det så også stadig væk en forudsætning at den person der yder den tekniske bistand er underlagt tavshedspligt og at man indhenter oplysningerne under den autoriserede sundhedspersons ansvar det er også en forudsætning at antallet af personer der får tilladelse til at yde teknisk bistand begrænses mest muligt men med de forbehold

modernisere den lovgivning vi har så den sådan set kan være med til at understøtte

den kliniske forskning der foregår derude

lovforslaget her drejer sig om en styrkelse af rammesætningen for høreapparatsområdet

slå fast at rigtig mange danskere har et hørehandicap af større eller mindre omfang et sted mellem en halv million og ottehundredetusind danskere har et hørehandicap og det skyldes at cirka trehundredetusind danskere har et høreapparat for at imødekomme nogle af udfordringerne med det hørehandicap de har vi har flere gange

få skabt den nødvendige klarhed på området

oppe igen og det hilser vi meget velkomment fra socialdemokratisk side vi har i ordførerkredsen

og det er en del af indholdet her ligeledes er en del af indholdet i lovforslaget en aftale som er indgået i forbindelse med det her års

primært kigget på nogle uklarheder der har været omkring lovgivningen og rammesætningen vi har kigget på udfordringer omkring uvildighed fra ørenæsehalslægernes side og vi har kigget på udfordringer omkring kapaciteten på det her område bredt set

rundtomkring i danmark

det vi jo skal forholde os til er at

jo helst skal have den rigtige den kvalificerede hjælp de skal gerne have en tryghed og en sikkerhed i forbindelse med at uanset om de går til en offentlig eller privat del af det

den rigtige vejledning og behandling og

have et høreapparat så også får det absolut bedste høreapparat udleveret

der er overordnet seks elementer i lovforslaget og jeg vil blot lige prøve

nævne nogle af dem i det mindste jeg kan se om jeg kan nå dem alle sammen der bliver opstillet nye nationale kvalitetskrav

eller privat der er et behov for

patienten har vished om at det er den rigtige kvalitet man bliver tilbudt

krav til brug af en faglig vejledning i forbindelse med visitation af høreapparatsområdet

alle patienter skal have have den udleveret så man har indtrykket af at

vurderingen af ens hørehandicap sker med

der har været en kæmpestor udfordring og som må opleves som en meget meget stor udfordring og også en urimelig udfordring for rigtig mange hørehandicappede er at vi har utrolig lange ventetider der er meget stor variation hen over landet regionerne har gjort meget og oprettet nye klinikker rundtomkring men hvorom alting er så har vi en kæmpe udfordring

man med indgåelsen af finansloven og de parter der stod bag den har afsat fem og tyve million kroner til en ekstraordinær puljeafvikling det har vi talt for

vi kunne se på den anden side af puklen og så komme meget mere ind i smult vande

et yderligere element er

skal have udarbejdet en national informationspjece som det forpligtes at alle ørenæsehalslæger udleverer til patienterne og det er patienter med ukomplicerede høretab det er vigtigt at prøve at skelne mellem dem der har de virkelig komplicerede hørelidelser og dem der har de ukomplicerede høretab og det er sådan i dag at rigtig mange af dem der har de ukomplicerede

står i i kø og venter

at komme ind på de offentlige klinikker og her er der i lovforslaget lagt op til at det kan være hensigtsmæssigt at de i højere grad konsulterer de private audiologiske klinikker som man har mange steder i landet det hilser vi også velkommen fra socialdemokratisk side

man skal bruge al den kapacitet der er til at få høvlet

et meget vigtigt punkt og det er omkring uvildighed der har været mange dobbeltinteresser på det her område og vi har politisk diskuteret det meget

og skilte med hvilke klinikker der tilbyder høreapparater der kan erhverves inden for den økonomiske ramme som det offentlige tilskud

også dækker her kunne vi måske godt

ønske os fra socialdemokratisk side at der bliver en pligt til at man kan udlevere det på alle klinikker

i behandlingen frem mod tredje behandling jeg nåede ikke

komme det hele igennem men jeg vil alligevel lige dvæle ved det sidste punkt og det er at der nu bliver etableret et forbud

en virksomhed der har detailsalg af høreapparater samtidig med at man praktiserer som ørenæsehalslæge og dermed kan henvise til egen detailbutik der er en skæringsdato som hedder første juli to tusind og nitten

så kommer man til at tale om ekspropriation og det er sådan vilkårene er det her er et godt skel at få sat fra socialdemokratisk side synes vi at der er rigtig mange gode elementer i det her der kan sagtens være noget vi skal diskutere frem mod tredjebehandlingen

har man talt høreapparater rigtig mange gange der har været rigtig mange samråd der har været rigtig mange spørgsmål til ministeren og der har også undervejs været lovforslag

ret speciel situation i forhold til så mange andre lande

hvis man havde et høretab kunne man få tilskud ja man kunne faktisk få høreapparater for

producenter i landet og det gjorde at

kunne give de mennesker som led af et høretab nogle høreapparater som de kunne

og mange andre steder hvor det er en kæmpestor gene

har en pårørende som man finder ud af overhovedet ikke hører hvad man siger det er godt nok irriterende

vi synes jo det har været en rigtig god udvikling men

for nogle år tilbage kom der nogle sager

nogle tjente massevis af penge på at staten gav det her tilskud

at den tidligere regering faktisk fjernede en del penge fra området

vi har forhandlet en del med regeringen og med sundhedsministeren og vi blev derfor også enige om at

nogle af alle de ting som vi også gjorde gældende dengang

penge end andre fordi de kunne henvise til

samt hvordan man fik lavet et system der tilgodeså patienten noget mere

med det her lovforslag og samtidig har vi fået sat nogle penge af

vi sikrer at at vi kigger på hele området på en helt ny måde

nogle steder der har halvfems ugers ventetid

rigtig mange gange og fundet ud af at der faktisk

at vi nu kan gøre noget ved i forhold til at det her lovforslag kommer igennem det er ikke løst med det her men det er i hvert fald et skub i den rigtige retning

sat rigtig mange penge af til pukkelafviklingen og så håber vi at det kommer dem til gode som har gået i rigtig lang tid og ventet så de kan komme i gang med

men omkring nihundredetusind danskere vil enten ikke svare

som anslået har udfordringer med hørelsen vil hovedparten være mænd og cirka halvtreds procent af alle danskere over fem og halvfjerds år vil have nedsat hørelse hvis vi ser lidt i krystalkuglen

og en stor del af disse vil have udfordringer med hørelsen

i en frygtelig larm med høj musik og gadestøj og lyd fra radio tv og støj fra arbejdspladsen og meget mere og det udfordrer vores hørelse en ting er at nedsat hørelse udfordrer den enkeltes hverdag og sociale liv en anden ting er at der er umådelig lange ventetider på høreapparatbehandling i november to tusind og atten var ventetiden mellem femten og en hundrede og femten uger

det er altså mere end to år og det er en helt igennem uacceptabelt lang ventetid og derfor er der brug for handling nu

i venstre utrolig glade for den finanslovsaftale som vi har indgået med dansk folkeparti

tager vi nu et stort og vigtigt skridt for sammen at give danske hørepatienter bedre muligheder for at få hjælp til deres høretab i venstre ønsker vi at alle disse mennesker får deres sociale liv tilbage så de med et høreapparat på

igen kan deltage i sociale sammenkomster hos familie og venner uden at skulle sætte sig selv udenfor eller blive sat udenfor

i samtalen i dag er det næsten umuligt for patienterne at navigere mellem de offentlige og private tilbud samtidig er det ikke

muligt for patienterne at vide hvilke private økonomiske interesser en læge har på området lovgivning om lægers økonomiske forbindelser til producenter af høreapparater er nærmest ikkeeksisterende og det går simpelt hen ikke at man som patient i det danske sundhedsvæsen ikke kan være sikker på at det udelukkende er en sundhedsfaglig vurdering der afgør lægens anvisninger

så private klinikker forpligtes til at informere patienten om hvorvidt klinikken kan tilbyde et høreapparat inden for prisen af det offentlige tilskud der vil blive indført nye nationale kvalitetskrav som gælder for både offentlig og privat høreapparatbehandling og der bliver indført krav om brug af faglig vejledning ved visitationen og det betyder ens kriterier for vurdering af høretab uanset om man som patient har valgt et offentligt eller privat tilskud med en ny informationspjece

som øre næse og halslægerne skal udlevere sikrer vi at alle patienter med et ikkekompliceret høretab får en reel mulighed for at vælge mellem de forskellige tilbud på et oplyst grundlag så skal vi have mere viden

offentlige og private klinikker i fremtiden skal indberette patientdata om for eksempel ventetid og kvalitet endelig strammer vi reglerne for lægernes tilknytning til detailsalg af medicinsk

og det gør vi for at sikre at det er en lægefaglig vurdering og ikke økonomiske interesser som styrer lægens afgørelse det duer simpelt hen ikke at danske patienter skal leve med den risiko at det er økonomiske interesser frem for en lægefaglig vurdering der ligger til grund for valget af medicinsk udstyr eller i det her tilfælde et høreapparat med skærpet oplysningspligt for læger der både arbejder i klinikken og samtidig har en tilknytning til detailbranchen og med et fremtidigt forbud mod at øre næse og halslæger samtidig kan have medejerskab af en virksomhed med detailsalg styrker vi nu habiliteten sidst men ikke mindst giver det mening at vi på sigt får et mere ensartet tilsyn

fra femten til en hundrede og femten ugers ventetid

det betyder noget både arbejdsmæssigt og socialt man bliver ofte opfattet som asocial når man sidder i et

man ikke rigtig deltager

interesserer sig for det og ikke gider at følge med man kan også blive opfattet som dum fordi det de andre lige har siddet og talt om kan man pludselig finde på at spørge ind til det betyder at mange undlader at deltage i sociale arrangementer og det er jo ikke særlig hensigtsmæssigt eller rart for nogen og da slet ikke når man rent faktisk kunne komme til at blive behandlet

ventetid hvis man bare henvendte sig

altså rigtig frit valg fra dag et af det er ikke betinget af at det offentlige har førsteret det er ikke betinget af nogle behandlings eller udredningsgarantier på tredive dage i princippet

det er fordi man ikke har fået ordentlig information om den mulighed

det er så det vi vil ændre på nu ved at øre næse og halslæger

forpligtes til obligatorisk information samtidig

habilitet og økonomiske egeninteresser

det vil fremover være sådan med det her lovforslag at

at etablere ejerskab i en virksomhed med detailsalg af høreapparater

en ting som forhåbentlig vil kunne

man får et mere frit valg

lovforslaget her handler om

at sikre patienter med høretab adgang til effektiv behandling af høj kvalitet og at forkorte de lange ventetider ventetider på

høreapparater det er to gode formål mellem femhundredetusind og ottehundredetusind danskere anslås at have nedsat hørelse i større eller mindre omfang det problem skal vi selvfølgelig tage seriøst især fordi et ubehandlet høretab kan medføre alvorlige udfordringer i patientens liv det er vigtigt for sf at vi på bedst mulig måde sikrer patienter med nedsat

en så normal hverdag som overhovedet muligt vi ved jo at konsekvenserne af hørenedsættelse kan være vanskeligheder med at kommunikere ensomhedsfølelse isolation og frustration og

for at bekæmpe måske da især hvis det er sådan at der også viser sig at være en sammenhæng mellem høretab og for eksempel udvikling af demens derfor bakker vi også op om et forslag som kan kvalificere behandlingen af høretab ret til behandling i tide er vigtigt vel at mærke uden

nemlig ikke ens og derfor skal standarder heller ikke være det vi har allerede

lægedækning og ventetid

men vi så gerne at der også i forslaget var mulighed for at kigge på en mere langsigtet strategi hvor vi også får lejlighed til overveje muligheden for eksempelvis forskning og skal man kunne det bliver man også nødt til at se på at

jo kan være forløberen forløberen til et kompliceret høretab

skal give ørelægerne mulighed for også at kigge på den del

der er ingen tvivl om at et ubehandlet høretab kan have alvorlige konsekvenser høretab kan føre til vanskeligheder med at kommunikere det kan føre til ensomhed isolation tab af job relationer og andre ting

til høreapparatområdet er jo at det desværre i dag ikke fungerer optimalt for den enkelte patient det er svært for patienterne at navigere mellem de forskellige behandlingsmuligheder og der eksisterer ikke en fælles kvalitetskontrol af behandlingen i det offentlige og private regi der mangler også gennemsigtighed blandt andet også gennemsigtighed omkring sammenfaldende interesser derudover må man bare sige at ventetiderne til offentlig høreapparatbehandling har været uacceptabelt lange i alt alt for lang tid med det lovforslag som vi førstebehandler i dag ønsker regeringen som en opfølgning på den finanslovsaftale vi har indgået med dansk folkeparti og det udspil som vi kom med i efteråret

for fremtidens høreapparatbehandling derfor indeholder lovforslaget også en lang række elementer som har til formål at sikre at borgere med høretab fremover kan modtage en effektiv og en uvildig behandling af høj kvalitet det er som jeg også har hørt flere af ordførerne sige på tide at vi rydder op

strukturelle udfordringer der er på området ud over lovforslaget som sikrer bedre rammer for området

sammen med dansk folkeparti med finanslovsaftalen for to tusind og nitten prioriteret fem og tyve million kroner årligt de næste fire år til at nedbringe ventetiderne på offentlig høreapparatbehandling altså på at afvikle den pukkel der har ophobet sig alt for mange steder

indeholder lovforslaget jo en forpligtelse til at øre næse og halslæger fremover udleverer en national informationspjece så alle borgere med høretab får information om hvilke behandlingsmulighederne de har

det vel at mærke er de samme informationer man får uafhængigt af hvilken afdeling man behandles på

man ikke kun har i det offentlige men også hvad man har af muligheder for frit valg på høreområdet hvor man jo fra dag et har mulighed for hvis man er borger med ukompliceret høretab at bruge sit frie valg til at få

i en høreklinik eller andre steder hvor man også

forpligtes de private høreklinikker til at skilte med en række oplysninger

at tage med fordi i dag er der mange der oplever at de sådan set

det handler blandt andet om at sikre at høreklinikken også skilter med om de har et høreapparat i sortimentet der prismæssigt ligger inden for den offentlige tilskudsgrænse til privat behandling jeg tror at vi alle sammen har talt med patienter som er gået ind

en høreklinik egentlig med tanken om at skulle have et høreapparat og så finder ud af når de har været der i en halv times tid at der ikke er et høreapparat inden for den tilskudsgrænse der er

det sådan set både er spildt tid for borgeren men også for høreklinikken

er vi nødt til at gøre det nemmere for borgeren patienten at navigere mellem de forskellige behandlingsmuligheder og også vælge den løsning der passer til den enkeltes behov

indføre nationale kvalitetskrav på høreapparatbehandlingen i danmark og det skal gælde både i offentligt og privat regi man skal være tryg ved den behandling man

af høj kvalitet uanset hvor den foregår

krav om brug af faglig vejledning i forbindelse med visitation

så det sikres at alle patienter får vurderet deres høretab ud fra de samme kriterier uanset hvor i systemet patienten får foretaget høreprøven altså en systematik som vi mangler i

både hvem der modtager høreapparatbehandling hvilken behandling

eller hvilken opfølgning de har modtaget

og der er jeg glad for den gode dialog vi har haft ordførerne imellem i relation til de problemer som borgere med høretab har oplevet der må ikke være tvivl om lægernes habilitet

får den bedste behandling de skal også gøre det uden at tage hensyn til egne økonomiske interesser

hvor vi dermed også sikrer rammerne og forudsætningerne for fremtidens høreapparatbehandling der kan man sige at det er noget der ligger ud over

lovforslaget men som også indgår i den aftale som regeringen har lavet med dansk folkeparti nemlig at kigge på teknologien og mulighederne på høreapparatområdet kigge på hvordan det udvikler sig løbende og med afsæt i lovforslaget

ønsker regeringen også sammen med dansk folkeparti og den aftale vi har lavet om finansloven at introducere en ny model for visitation til høreapparatbehandling i danmark hvor vi gør bedre brug af både ny teknologi og viden men også kigger på hvad det egentlig

veluddannede fagpersoner vi har på området i dag som vi kan drage bedre nytte af med den nye model vil vi gøre det muligt at standardisere at digitalisere

interesseret mig for diagnosen

jeg kan udtale det myalgi

og det er inflammation i hjerne og rygmarv men

i de elleve år har haft kontakt med patienter og pårørende og samtidig har

i efteråret fik jeg en henvendelse som gør at vi står her i dag det var en henvendelse fra et forældrepar

tale med folk se folk i øjnene og derfor tager

faktisk får at vide at de nærmest lider

og de fortalte om nogle frygtelige år med en syg datter som de kæmpede for at kunne hjælpe

den første jeg har hørt jeg har hørt flere i løbet af de her år så tror man jo næppe at det er danmark man bor i jeg tror at de fleste ligesom jeg forventer et social og sundhedsvæsen som er til for borgerne og som kerer sig om den enkelte

og som efterhånden ikke kan se muligheder i livet

nægter at komme på sygebesøg og et socialvæsen som nægter at bevilge hjælpemidler og som beskylder forældrene for at lide af münchausen by proxy man tror det er løgn

når man samtidig hører om nabolande hvor statsministerkandidaten for flere år siden faktisk gik til valg

gøre noget for den her patientgruppe så er det jeg stiller spørgsmålet til danmarks sundhedsminister hvad vil ministeren gøre for at hjælpe og anerkende og støtte disse mennesker som har diagnosen me og de forældre som kæmper den værste kamp dagligt

hjælpe deres barn som har været så uheldig at

vi går videre skal jeg lige sende en hjertelig invitation til alle ordførerne om at

og indtage deres pladser heroppe i inderkredsen

sidde stille og roligt og høre ministerens kloge ord jeg skulle have sagt det inden vi gik i gang jeg beklager

tak

fokus på indsatsen for patienter med me

eller kronisk træthedssyndrom som vi også kalder det det er en sygdom som desværre belaster mange mennesker det er svært at sætte et helt nøjagtigt antal på men sundhedsstyrelsen vurderer at det gælder mellem titusind og tyvetusind mennesker patienter beskriver ofte

me som en gennemgribende træthed en træthed der påvirker deres funktionsevne og livskvalitet og som kan være både invaliderende og langvarig

alligevel nogle gange ikke kan påvises

på området og der mangler også en tilstrækkelig kortlægning af årsager og sygdomsmekanismer der er i høj grad

der deler jeg fuldstændig ordførerens

en større klarhed på området der bliver forsket i

både i udlandet og her i danmark blandt andet er der et omfattende dansk forskningsprojekt der aktuelt er ved at afdække en lang række faktorer i forhold til udviklingen af me men vi har behov for hele tiden at orientere os i den nye viden der kommer fordi det også er en forudsætning for at vi kan organisere vores behandling bedre i morgen end

vi har formået hidtil

er der ingen tvivl om at der er tale om en reel sygdom en reel sygdom

det er ikke er en betingelse for at modtage behandling at der er stillet bestemte diagnoser og det heller ikke en betingelse at bestemte diagnoser er udelukket og når jeg siger det

det fordi der er en diskrepans mellem det antal der reelt er diagnosticeret og så det antal som sundhedsstyrelsen anslår der er af borgere som lider af me patienter med me skal selvfølgelig mødes med den samme professionalisme

relevante tilbud om udredning og behandling i sundhedsvæsenet som alle andre patienter og desværre

me der mødes med den professionalisme og de relevante tilbud om udredning og behandling som de har krav på vi må også konstatere at indsatsen varierer på tværs af landet

der nogle steder i høj grad er tale om en mangelfuld indsats mange patienter oplever at blive stigmatiseret og når de har været igennem et ofte langt udredningsforløb er der heller ikke altid et relevant tilbud om behandling i den anden ende sundhedsstyrelsen satte med den rapport der blev udgivet i juni måned to tusind og atten blandt andet fokus på

er en rapport som er udarbejdet i samarbejde med repræsentanter fra de forskellige specialer men også sammen med danske regioner kommunernes landsforening og også

de relevante patientforeninger i det her tilfælde me foreningen en af de centrale anbefalinger som sundhedsstyrelsen kom med var at alle regioner skal etablere specialiserede tværfaglige centre som skal udrede og behandle blandt andet patienter med svære tilfælde

og som også skal sikre en koordinering og en samlet indsats for de patienter der i dag nogle gange oplever at

og hvor man mangler sammenhæng og enighed omkring de tilbud og den behandling

måde også sikres at de relevante specialer bliver inddraget i deres udredning og behandling og centrene skal koordinere den samlede indsats så patienterne ikke bliver kastebolde i systemet fra afdeling til afdeling og frem og tilbage så igen tilbage til egen læge og så igen videre til for eksempel sygehusudredning eller andet

for en samlet koordinering centrene skal yde faglig rådgivning til de øvrige dele af sundhedsvæsenet

og også ud til kommunerne det er desuden centralt i de anbefalinger som sundhedsstyrelsen kom med at der skal sikres øget viden om blandt andet

me i alle specialer og nu læste ordføreren ikke

lægelige specialer for at sikre at me er indskrevet de relevante steder formålet er

somatiske specialer i stedet for at sygdommen som det er tilfældet i dag alene er beskrevet i den psykiatriske specialevejledning

gjort op med anvendelsen af stigmatiserende betegnelser når vi taler om stigmatisering

vi også nødt til at se på hvordan kronisk træthed bliver registreret i journalerne kan lægerne bruge de betegnelser de mener er mest relevante og beskrivende for en patients sygdom men der er nødt til at være standarder når sundhedspersoner skal registrere patienternes kontakter i forbindelse med udredning og behandling

en kodepraksis som også

initiativer på området den nye kodning forventes indført i løbet af det første halvår af to tusind og nitten det er også afgørende

at genoptræne patienter

anbefalinger som er specifikt rettet mod de dele af sundhedsvæsenet og som skal hjælpe patienter med me sundhedsstyrelsen anbefaler bla

at kommunerne skal sikre viden og kompetencer i forhold til borgere med me

både ansatte i kommunerne men også de praktiserende læger så det bliver tydeligt hvad det er for et tilbud der for eksempel er til stede i en kommune så man også som almenpraktiserende læge

man kan henvise til eller hvad man kan trække på af ressourcer det sted man er forankret kliniske vejledninger er også et vigtigt redskab til udbredelsen af viden om

og dansk selskab for almen medicin har udarbejdet en klinisk vejledning for patienter med blandt andet me

netop får sikret at den viden kommer ud alle steder på baggrund af de anbefalinger

der kom i juni to tusind og atten fra sundhedsstyrelsen om at organisere faglige centre er regionerne i gang med at etablere specialiserede tværfaglige regionale centre og sundhedsstyrelsen er som sagt ved at gennemgå specialevejledningerne og kodepraksis så vi kan sikre

me patienter i danmark

som følge af den forespørgselsdebat der er rejst i dag og med

forhandlet mellem folketingets partier understreget over for sundhedsstyrelsen at der skal følges med i udviklingen og forskningen både internationalt og fra dansk side i forhold til at sikre

hele tiden følger med i hvordan vi kan forbedre behandlingen i

sverige og england hvor man har nogle andre erfaringer i forhold til behandlingsmetoder

til gradueret træning og kognitiv terapi

at høre sundhedsministerens holdning til de erfaringer man har gjort sig der

umiddelbart påfaldende at man i lande vi normalt sammenligner os med har en helt anden

både i usa england norge og delvis i sverige

erfaringer som vi kunne drage nytte af det oplever jeg

sundhedsstyrelsen også i de rapporter der udkom i juni måned sidste år har ladet sig inspirere af både i forhold til den tværfaglige organisering og

til det arbejde der er sat i gang i forhold til at finde en ikkestigmatiserende kodepraksis på området i forhold til sverige er der også oversendt et skriftligt svar hvor sundhedsstyrelsen har givet bidrag i relation til hvad det reelt set

jeg har ikke andet ønske end at vi sikrer at vi hele tiden drager erfaringer også internationalt set til at forbedre behandlingen i danmark og det oplever jeg egentlig også sundhedsstyrelsen har

tror ikke man har gjort særlig meget igennem lang tid var egentlig også det jeg forsøgte at sige men den kortlægning som udkom i juni måned sidste år og som jo var et forsøg på ligesom at sige

nok for patienterne og

patienter der ikke får et tilstrækkeligt tilbud og oplever en mangelfuld koordinering

er den udredning eller den indsats der skal være på den baggrund er der jo blevet iværksat nogle initiativer og det

set fuldstændig enig med ordføreren i

det her er en gruppe som har oplevet en mangelfuld koordinering og

vigtige forespørgselsdebatter vi har haft længe i hvert fald tror jeg vi alle sammen har oplevet at få ualmindelig mange henvendelser man behøver jo ikke at søge i ret lang tid på nettet for at opdage at når vi taler om funktionelle lidelser

der også rigtig mange patienter der begynder at tale om skraldespandsdiagnoser

et af vores største problemer tænker jeg

patienter oplever at den diagnose som de har fået

vi egentlig ikke rigtig ved hvad vi skal stille op med

give rigtig god mening i den sammenhæng

altså sundhedsstyrelsen har jo også leveret et fagligt indspil som også er oversendt til udvalget

debatten hvori sundhedsstyrelsen jo også klart siger at for sundhedsstyrelsen er begrebet funktionelle lidelser hverken stigmatiserende eller udtryk for at

en sygdom altså mennesker med funktionelle lidelser har en helt reel sygdom sundhedsstyrelsen

om at hvis man kalder ting noget nyt går problemerne væk

funktionelle lidelser i danmark jo grundlæggende handlede om at der er nogle patienter vi har svigtet

man så forholder sig til den enkelte diagnose og de særkender der kan være der eller man forholder sig til at der også på nogle bredere områder er nogle patientgrupper som har

lignende problemer lange udredningsforløb manglende oplevelse af at blive anerkendt følelsen af at blive kastebold i et system og hvor man sådan set

forankret i psykiatrien til at blive anerkendt som en somatisk lidelse

først vil jeg udtrykke en utrolig stor glæde ved at alle partier her i folketinget er enedes om

komme til at lave nogle nye spor for

behandlingen i danmark det er rigtig godt

danmark i forhold til me patienter fra socialdemokratisk side

vil vi rigtig gerne at vi har et sundhedsvæsen der også agerer proaktivt har ministeren et svar på hvad vi kan gøre for at vi ikke kommer i lignende situationer hvor ministeren må stå og sige at vi måske ikke gjort så meget at vi måske

gjort mindre end andre lande det skal ikke være det der karakteriserer det danske sundhedsvæsen

jeg tænker hvordan kan man gøre noget

hvor der er nogle lande der går foran eller nogle forskningsresultater som lige pludselig viser nogle nye ting som vi skal drage nytte af

skal orientere sig i hvad der rører sig i danmark

med hele eftersynet for funktionelle lidelser

at have en systematisk tilgang til

vi har lavet eftersyn på en række områder hvor vi har oplevet at der er patientgrupper

følt at de er blevet kastebold i vores sundhedsvæsen og ikke blevet set og

anerkendt jeg tror sådan set at den systematik vi har i de eftersyn der bliver lavet også tilvejebringer både et grundlag for at

en inddragelse af patientorganisationerne og de faglige selskaber på en måde hvor man så også efterfølgende får nogle anbefalinger som vi også politisk kan arbejde videre med så skal man

til de traditionelt mange tilhørere der både her i salen men også og især hjemme lytter til det her

at en forespørgselsdebat er et forsøg fra et medlem på at få ministeren til at redegøre for et specielt emne bagefter besvarer ministeren

og nu har vi så haft ordføreren til at have en kort bemærkning nu går vi over til ordførernes taler så kommer de med deres bud

spørge hinanden ud over det

vedtagelse der er sandsynligvis et på vej som man kan afslutte

med til den nye måde at gøre det på

min ordførertale jeg har jo lyttet til ministerens svar og jeg takker også for ministerens svar og alt det gode som

jeg siger til at ske undrer det mig at ministeren taler om en rapport der blev færdig i juni sidste år

har så syge mennesker

som ikke kan arbejde som ikke kan gøre noget som helst som ligger enten på sofaen eller i sengen fire og tyve timer i døgnet det eneste de får tilbudt er noget træning som man ved

det er det vi har set gentagne gange i mange af de år hvor jeg har siddet her

også en af grundene til at det her med at

godt være at man fra sundhedsstyrelsens side og fra nogle lægers side

det er fint at have en samlebetegnelse for det men alle ved efterhånden at folk føler det som en skraldespandsdiagnose når lægen ikke ved hvad man fejler

en funktionel lidelse

psykisk og så skal man have kognitiv terapi eller

psykiatrisk behandling nogle får også

se med den diagnosekode der har været

anden diagnosekode som man også bruger fra

at vi herindefra sender

signal at vi anerkender

sikre at man kigger på behandlingen og ikke bare venter og bliver ved med at gøre det samme for det

være meget bedre at vi var et samlet folketing

om at sige at vi vil noget andet på det her område vi kan ikke blive ved de mennesker der ligger derhjemme

skal have hjælp vi ved godt at man ikke har en behandling man bare kan gå ind og give dem eller at det er nemt udrede vi ved der skal forskellige specialer til

blive ved med at gøre det man ved er forkert eller at der er praktiserende læger som ikke vil tage sig af dem når de ligger derhjemme

ikke komme sygebesøg

kommer sted hen hvor der er nogle der anerkender det

en konference i februar hvor femten europæiske lande var samlet

de forskellige lande

sverige og norge er nogle af dem som kan bryste sig af at gøre lidt mere end hvad vi gør sverige har fire forskellige afdelinger specialklinikker for

norge som jeg sagde i starten

me patienter allerede i to tusind og elleve startede man med at forske

meget i danmark

må være slut nu

vedtagelse vi skal anerkende at der er patienter

er mangelfuld vi skal sikre at vi får en behandling om ikke andet så prøve at se hvad de andre i de andre lande gør

sådan at vi sikrer at det står beskrevet i vejledningerne

sundhedsstyrelsen sender ud vi skal også sikre at man

vi skal også sikre

med den nye kodepraksis adskiller

fra samlebetegnelsen funktionelle lidelser og så skal vi indhente den viden man har

er mangelfuld patienter oplever stigmatisering og får ikke relevant tilbud om udredning og behandling den eksisterende behandling til

me patienter langtfra er tilstrækkelig

tages initiativ til oprettelse af specialiseret behandling af

med alle relevante specialer

sundhedsstyrelsen opdaterer alle relevante specialevejledninger på tværs af hele me sygdomsforløbet

sundhedsstyrelsen anerkender og anbefaler brugen af

who’s diagnoseklassifikationssystem

icd10 og icd11 hvori diagnosen

det her forslag til vedtagelse indgår så i debatten nu skriver vores

tak til fru liselott blixt for den her forespørgsel

vi har tendens til også i det danske sprog at vi kalder ting

siger jo ikke meget i sig selv men jeg synes rent faktisk at kronisk træthedssyndrom siger alt og har man haft en ven har man en bekendt kender man en som lider af kronisk træthedssyndrom me så har man i den grad forståelse for hvordan hverdagen og hvordan livet har forandret sig og lægger sig

i nogle meget smalle rammer

kan være variation det er ikke alle der ligger i sengen som fru liselott blixt siger her skal vi også passe på med ikke

det glæder socialdemokratiet utrolig meget at vi har fået et fælles

med brede politiske beslutninger og signaler

ting på en helt anden måde end hvis der er en politisk snæverhed omkring det dem der måtte sidde her og overvære vores forespørgsel skal jo også vide at sådan en fælles tekst

af sig selv det har faktisk været rigtig kompliceret

større er glæden ved at

vi har en fælles tekst i dag som lægger nye spor ud

me patienterne og det har været et stort socialdemokratisk ønske vores samfund vores sundhedsvæsen skal jo kunne noget helt særligt vi bryster os af vores demokrati og det at der skal være plads til alle og vi skal vel gerne have et sundhedsvæsen hvor der er fri og lige adgang og derfor

det som et grundvilkår at der skal være forståelse for alle patienter jeg synes det stærkeste ved vores

i dag og det at vi står sammen er at vi udviser en forståelse for

en lille gruppe nej der står faktisk heroppe at et sted mellem titusind og tyvetusind patienter lider af kronisk træthedssyndrom og som sagt

ved man hvor besværlig deres hverdag

kan være vi ønsker fra socialdemokratisk side at vi får et øget fokus på

på samme måde som vi også ønsker

andre sygdomme der er i den samme i og for sig udfordrende og vanskelige situation at man ikke bare kan måle og veje sig eller tage en blodprøve eller tage et røntgenbillede for at få en sikker diagnose den forståelse skal vores sundhedsvæsen have det er en forventning fra min side at det her i dag

til at sige at det godt kan være der er ting der i setup og struktur er vanskeligt men den udfordring må man løse og knække og man må også sørge for at tilbuddet

spredning som giver

så vigtigt element set med socialdemokratiske øjne når vi skal sætte struktur på vores sundhedsvæsen

og når vi taler om det der skal være forventningen til vores sundhedsvæsen

er det jo at både udredning behandling og rehabilitering får et boost

og så ønsker vi også fra socialdemokratisk side at det her skal blive et eksempel på at vi ikke læner os tilbage som jeg sagde til ministeren indledningsvis jeg tror vi skal prøve at hjælpe hinanden med at vi hjælper sundhedsstyrelsen til at blive mere robust så de i højere grad kan have den proaktivitet som jeg efterspurgte jeg tror vi har behov for at styrke vores sundhedsstyrelse det bliver mere og mere komplekst at følge med i hvad der foregår på hele sygdomsfeltet både når det gælder udredning behandling rehabilitering og medicinsk udvikling men jeg synes det skal være en forventning og en fordring til vores samfund og vores sundhedsvæsen at det her kan ske

vi skal passe på med at vi ikke politisk også kan være med til at understøtte stigmatisering for der bliver nævnt rigtig meget om fordomme og stigmatisering omkring

vi skal passe på med at vi ikke kommer til med debatten i dag også at træde nogle andre store grupper lidt under fode i stigmatiseringen i forhold til at rigtig meget sygdomsudvikling

først og fremmest tak til dansk folkeparti for at tage initiativ til forespørgslen som regeringsbærende parti glæder vi os i venstre altid over både brede aftaler og aftaletekster

en ofte lidt overset patientgruppe til trods for at sundhedsstyrelsen mener at et sted mellem

og tyvetusind lider af kronisk træthedssyndrom

der er af den ene eller den anden grund ikke har følt sig set eller hørt eller i det hele taget taget alvorligt og det duer ikke i et moderne sundhedsvæsen jeg er ikke læge og jeg skal derfor ikke kloge mig på symptomer eller udredning

og sådan som jeg forstår den typiske patientbillede

symptomerne kan være diffuse både biologiske psykologiske og sociale forhold kan få indflydelse på i hvilken retning sygdommen udvikler sig

sundhedsvæsenet ad flere kanaler de alment praktiserende læger spiller en afgørende rolle

og vores sundhedsvæsen er komplekst jeg forstår godt at nogle giver fortabt under lange udredningsforløb særlig hvis udredningen ikke resulterer i konkrete behandlingsinitiativer status quo er opslidende og trættende

hvis man oplever at ens troværdighed bliver kompromitteret eller man bliver stigmatiseret peget fingre ad eller oplever at man bliver holdt ud i strakt arm sundhedsstyrelsen er kommet med en række anbefalinger det mest markante initiativ er oprettelsen af tværfaglige centre i alle regioner målrettet patienter med funktionelle lidelser og det giver god mening at samle flere faggrupper under samme tag psykologer ergoterapeuter fysioterapeuter og medicinske generalister

åbnet centre de sidste tre regioner

som lider af kronisk træthedssyndrom føler sig stigmatiserede på grund af diagnosekoden

vi kender blandt andet den problematik fra tidligere tiders diskussion om transkønnede som

stolt over at venstres tidligere sundhedsminister sophie løhde fik ændret denne til en ikkestigmatiserende

kodepraksis adskiller vi me eller træthedssyndrom fra samlebetegnelsen funktionelle lidelser

men det er samtidig vigtigt for mig også at understrege

vi går direkte imod sundhedsstyrelsens anbefalinger

citere et udsnit af den skrivelse som sundhedsstyrelsen i dag har sendt til folketingets sundhedsudvalg

jeg citerer ud fra en samlet vurdering af både tilgængelig viden på området og den faglige konsensus kan sundhedsstyrelsen således ikke anbefale at kronisk træthedssyndrom tages ud af kategorien funktionelle lidelser ligesom sundhedsstyrelsen heller ikke kan anbefale at man regulerer anvendelsen af diagnosekoder således at man for eksempel tillægger koden g93tame betydning i forhold til at anerkende bestemte sygdomsopfattelser vedrørende kronisk træthedssyndrom eller bruger diagnosekodesystemet til at afgrænse behandlingen til udvalgte monofaglige somatiske indsatser det er sundhedsstyrelsens klare opfattelse baseret på en bred faglig konsensus bedste faglige viden på området hjemlige og udenlandske erfaringer mv at en monofaglig stigmatisering af patienter med kronisk træthedssyndrom vil gøre mere skade end gavn citat slut

ligesom ingen må blive hverken glemt eller klemt venstre er glade for at regeringen har spillet ud med en ny sundhedsreform og at der er et skarpt fokus på at sikre et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen netop patienter med kronisk træthedssyndrom er triste eksempler på hvordan man kan blive kastet rundt i systemet og den ene hånd

mulighed for at koordinere og hæve

en stærk forankring i somatikken og gennemgang af relevante specialevejledninger

det giver god mening og peger i den rigtige retning

allerførst vil jeg rette en stor tak til dansk folkeparti for at rejse den her forespørgsel det er et meget væsentligt emne og jeg ved at vi alle sammen har modtaget adskillige henvendelser fra borgere der understreger at det handler om nogle helt grundlæggende livsvilkår

rammes af den neurologiske lidelse me træthedssyndrom borgere der tidligere har haft et liv uden komplikationer oplever nu symptomer som udmattelse smerter migræne hukommelses og koncentrationsbesvær besvimelser søvnbesvær mave tarmproblemer samt et massivt angreb på både immunsystem hormonsystem og nervesystem det lyder voldsomt og det er det også for mange af de borgere her og netop derfor kategoriseres me

som en multisystemisk sygdom i firs procent af tilfældene er en alvorlig infektion den udløsende faktor me me er kronisk og der findes endnu ikke nogen kurativ behandling når de her patienter bliver mødt af et sundhedssystem der ikke sidder inde med de nødvendige redskaber til at stoppe sygdomsudviklingen og stabilisere patienternes funktionsevne så mister hovedparten eller i hvert fald mange af dem job og venner de mister kort sagt livet og troen på en fremtidig tålelig tilværelse ofte bliver de afvist af læger og afdelinger på grund af manglende viden og ønsket om ikke at tage ansvar for den slags patienter diagnosticeringstiden kan ligge på op til otte år

har fået fordi jeg synes at den rammer problematikken meget godt ind

jeg savner mine venner

altid må sige nej til sociale ting og når jeg siger ja

skulle forberede folk på at jeg måske får brug for støtte til at gå

alle andre rejser sig når bruden kommer ind til et bryllup

og kæmpe med kommunerne

fordomme da vi bor i et land

doven umotiveret eller bare deprimeret når man må tilbringe størstedelen

liv i sengen eller på sofaen jeg har sjovt nok aldrig hørt nogen sige til en cancer eller sclerosepatient

jeg havde planer om en karriere og var i gang med et drømmestudie på universitetet og måske familie og

når jeg har dage hvor jeg ikke en gang kan vaske mit eget hår eller har kræfter til at spise

har så meget tågehjerne at jeg tager medicin tre gange

sammen med adskillige andre sygdomme som ikke har andet tilfælles end at vi ikke ved hvordan man kurerer dem

forværres endda markant så man kan stille spørgsmålet

noget andet vi kan gøre for disse patienter som virker bedre

at gå væk fra disse behandlingstilbud

selvstændige diagnosekriterier og behandlingsvejledninger som den neurologiske lidelse me ifølge who er

det er et meget rimeligt krav når diagnosen er anerkendt og der findes gode erfaringer fra de tilbud man officielt har i norge og sverige og flere andre lande vi normalt sammenligner os med finder vi helt naturligt at anerkende diagnosen det er urimeligt at borgere der lider under de svære symptomer skal udsættes for stigmatisering og for eksempel ikke kan smertedækkes fordi diagnosen ikke anerkendes dernæst

hvad man betragter som en fejlbehandling af me patienter igen er der klare erfaringer fra udlandet

kan opnås betragteligt bedre resultater med mere specialiseret og målrettet me behandling kognitiv behandling kan være et godt redskab til at mestre tabet af funktionsevne men det skal ikke være det første tilbud når både korrekt diagnose og relevant udredning ikke er på plads endelig ønsker man en revurdering af behandlingstilbuddene så man kan drage nytte af erfaringerne fra blandt andet sverige med mere specialiserede tilbud det vil være yderst hensigtsmæssigt at indhente erfaringerne fra de lande hvor der oprettet specialiserede somatiske tilbud og drage nytte af dem

målrettet behandlingstilbud og opdaterede diagnoseretningslinjer som danske me patienter nu står helt uden

overlades til sig selv uden hjælp fra kommune og læger det både kan og skal vi gøre bedre

henvender sig i det danske sundhedsvæsen

skal de tages alvorligt det kan ikke nytte noget at patienter kommer med en lidelse og hvis man så ikke kan finde ud af hvad de fejler

i noget man kalder funktionelle lidelser som af patienter i hvert fald opfattes som en skraldespand det kan simpelt hen ikke nytte noget vi så faktisk det samme med hpv

havde nogle forfærdelige sygdomme og oplevelser af de havde det rigtig dårligt

uanset om det har noget at gøre med vaccinen eller ej skal man jo tage patienter alvorligt og når de kommer med nogle lidelser og de ønsker hjælp

jeg har fået henvendelser fra mange hundrede patienter om det her og jeg har simpelt hen ikke haft tid til at svare

tager jeg det meget alvorligt og jeg er så glad for

vil gerne takke både fru liselott blixt ministeren og ordførerne for at vi er blevet enige om de her meget vigtige tiltag for den her patientgruppe sådan at der nu som der står i

vi blev enige om bliver taget initiativ til oprettelse af specialiseret behandling af me

at sundhedsstyrelsen opdaterer de relevante specialvejledninger at man anerkender og anbefaler brugen af

man er klog når man ved hvad man ikke ved

vores sundhedsvæsen skal være i stand til at erkende at der er noget som vi ikke ved nok om endnu jeg vil gerne sige tusind tak til liselott blixt for at sætte kronisk træthed på dagsordenen jeg glæder mig også rigtig meget

for alvor tager problemet alvorligt patienter som får konstateret kronisk træthedssyndrom står desværre i dag over for mange uafklarede faktorer ingen ved med sikkerhed hvordan patienten kan behandles det vides bare at hvile og søvn for eksempel ikke får trætheden eller udmattelsen til at forsvinde

ingen medicin skulle efter sigende kunne hjælpe patienten og desuden

hvis der er forskellige opfattelser af årsag og behandling det har rigtig mange patienter berettet om i rigtig mange henvendelser til os det skal i have rigtig tak for det nytter nemlig at råbe op det nytter at give sin mening til kende og

der hvor jeg tænker at demokratiet heldigvis har det bedre end sit rygte når det er sådan at hele danmark hjælper til med

det er et stort problem at der i dag hersker uenighed om årsag diagnose og behandling mellem det medicinske

fagmiljø og patientorganisationerne

at sygdommen er lagt under samlebetegnelsen funktionelle lidelser ligesom jeg i øvrigt ved at patienter med andre diagnoser kan have nøjagtig den samme opfattelse

samlebetegnelsen dækker over så forskellige symptomer som irriteret tyktarm og fibromyalgi bør vi overveje hvad det er for nogle signaler vi sender når patienter får opfattelsen af at samlebetegnelsen har karakter af en skraldespand til sygdomme som vi ikke rigtig ved hvad vi skal gøre ved

en opgave

fuldstændig klar over at netop den her sygdom er en svær størrelse at arbejde med og jeg har tillid til at vores sundhedsvæsen også gør det så godt som de kan

gøre mere

debatten i dag er således også relevant for at få sat udtrykkelig streg under vigtigheden af at blive klogere på den her sygdom og endnu en gang tak til liselott blixt for at bringe debatten op i folketingssalen jeg tror

set ikke min tanke at opsummere eller gentage meget af det jeg sagde i første runde men

egentlig bare stille mig til rådighed for debatten fordi den nye form lidt gør at det bliver sådan lidt underligt

er blevet skabt sådan et ønske om at tale uenigheder op i stedet for

jeg er lidt ærgerligt for jeg troede egentlig at alle de kræfter vi har brugt på at lave et fælles vedtagelse var et udtryk for at alle folketingets partier sådan set anerkender at det her i høj grad

der kan være mange følelser og holdninger til hele betegnelsen funktionelle lidelser og det kommer jo også godt til udtryk i

man ligesom passe på at det så ikke bliver en

som vi oversendte til udvalget i dag med baggrund

de faglige bidrag fra sundhedsstyrelsen

jeg tænkte at i stedet for at stille ministeren spørgsmål

jeg hellere tage ordet her og sige tak til alle og tak til ministeren for at vi fik et

vedtagelse jeg synes det sender et

hvilken vej vi vil gå for den patientgruppe vi lige har talt

marts to tusind og nitten